miljøministeren lovforslag nummer

to hundrede og fire og tyve

lovforslag nummer to hundrede og fem og tyve

og vi går til afstemning om de

forslag til vedtagelse der foreligger tre forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v ni og halvfjerds af lennart damsbo andersen zenia stampe karina lorentzen dehnhardt og johanne schmidt nielsen

for stemte ni og halvtreds imod stemte en og halvtreds

herefter er forslag til vedtagelse nummer v otte og halvfjerds af jan e jørgensen mette bock og tom behnke

firs af christian langballe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

for stemte

det er ikke tilfældet så går vi til afstemning

jeg tror vi slutter afstemningen lovforslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og elleve stemmer og vil nu blive sendt til

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet vi går til afstemning

vi slutter afstemningen for stemte en hundrede og tre imod stemte otte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

jeg slutter afstemningen for stemte

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

afstemningen for stemte

udtale sig da det ikke er tilfældet

jeg slutter afstemningen for

seks og halvfjerds imod stemte fem og tredive

det er ikke tilfældet og vi går til afstemning

afstemningen for stemte otte og tres imod stemte to og fyrre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

hundrede og ti stemmer og vil nu blive sendt til

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er heller ikke tilfældet

er ikke tilfældet og vi går til afstemning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

jeg slutter afstemningen for stemte tre og halvtreds imod stemte ni og halvtreds

ønsker nogen at udtale sig

det er ikke tilfældet vi går til afstemning

jeg slutter afstemningen for stemte tre og halvtreds imod stemte otte og halvtreds

nogen at udtale sig

jeg slutter afstemningen for stemte tre og halvtreds imod stemte otte og halvtreds

er forkastet herefter er ændringsforslagene nummer to tre og fem stillet og tiltrådt af samme mindretal bortfaldet der stemmes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

om l ethundrede og toogtredsende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

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet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

da det ikke er tilfældet

at også dette lovforslag går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

at udtale sig det er ikke tilfældet forhandlingen

ønsker nogen at udtale sig

for stemte otte imod stemte en hundrede og to

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte en hundrede og tre

er forkastet der stemmes om om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

for stemte otte imod stemte en hundrede og

slutter afstemningen for stemte otte imod stemte en hundrede og to

er forkastet ønskes afstemning

det er vedtaget der stemmes

nummer syv af et mindretal

slutter afstemningen

for stemte otte imod stemte en hundrede og tre

er forkastet der stemmes herefter om ændringsforslag nummer otte af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet der stemmes herefter

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte en hundrede og tre

er forkastet herefter er ændringsforslagene nummer elleve og femten stillet af samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning

jeg slutter afstemningen for stemte otte imod stemte en hundrede og

ændringsforslaget er forkastet der stemmes herefter om ændringsforslag nummer tretten af et mindretal

slutter afstemningen for stemte otte imod stemte en hundrede og tre

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fjorten tiltrådt af et flertal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

bygningsministeren eller om ændringsforslagene nummer fjorten til nitten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

da

udvalget de er vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går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

herre

baggrund af dagens samråd i energiudvalget hvor ministeren redegjorde for lovforslaget og ikke mindst på hele det forløb der har været i forhold til

det omfattende hul der er opstået på solcelleområdet vi savner en række svar vi er meget kritiske i forhold til ministerens håndtering af den her sag hvor mange familier mange virksomheder har investeret rigtig mange penge på et forkert grundlag det ønsker vi ministeren svarer på og derfor ønsker vi det tilbage til

mærkværdigt med et lovforslag som vi for nogle år siden fik at vide

behov for fordi danmark havde bestemte regler men der var andre lande der

få strammet reglerne op

skal vide om der er nogle klausuler om der er en aftale om

en afståelsessum til vikarbureauet

virksomheden ansætter den der er kommet ud i vikararbejde

afskediges fra vikarbureauet

fra enhedslisten men sige sige nej til ændringsforslag nummer

at det her forslag jo ikke gør

noget ved det der virkelig er problemet der hvor man

halvfjerds kroner i timen det ændrer det

hvor der er overenskomst men der er nok ikke nogen

det kommer til at ligge fast heri men en arbejdsgiver der ikke har nogen overenskomstansatte kan stadig væk ansætte til tres

som vi har set så mange af det ændrer det her ikke ved og

det er så lidt beklageligt

en overenskomst der bruges til at fravige ligebehandlingsprincippet som helhed skal stille vikaren

om at vi gerne vil have oprettet en autorisationsordning for vikarbureauer sådan at vi kan få luget ud i hele den underskov af platfirmaer der findes på det her område det ville jo

der jo stadig væk vil være nogenlunde frit slag for vikarbureauer så jeg vil gerne høre

ikke overbeviste om at der skulle være behov for ændringsforslag nummer

autorisationsordningen jamen altså problemet

svært at få de her

sige sådan lidt smudsige

under en autorisationsordning der gør at de ikke

autoriserede hvis de så stadig væk frit kan udbyde

problemet med loven som den ser ud nu er jo at den ikke sikrer at

som helhed bliver behandlet på lige fod med de ansatte

brugervirksomheden det er en stor svaghed ved det

det er derfor at vi har stillet det her ændringsforslag hvad det andet

forstår jeg ikke rigtig ordførerens bekymring for en autorisationsordning vil jo betyde at det netop kun er vikarer

der kan fungere lovligt her i landet

hensigt at vi skulle bekæmpe social dumping og forhindre at vi har en masse platfirmaer på det her område og en autorisationsordning

oprettes vikarfirmaer der udbød arbejdskraft

i timen men det

troet på at en autorisationsordning

man kunne oprette et vikarbureau

en erklæring om at en autorisationsordning en

her slutter afstemningen for stemte otte imod stemte

er forkastet der stemmes derefter

ændringsforslag nummer to af et mindretal

her slutter afstemningen for stemte en og tyve imod stemte ni

der stemmes dernæst om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

her slutter afstemningen for stemte otte imod stemte en hundrede og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

om at lovforslaget deles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

så man blandt andet skal kunne køre stærkere med lastbiler og campingvogne og også traktorer regeringen har jo med fremsættelsen af et lovforslag

i år om de såkaldte tempo hundrede busser tydeligt tilkendegivet at vi er parate til at hæve hastighedsgrænserne hvor det er

trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt

det her beslutningsforslag jo reelt tale om

detaljer men bare forholde mig ganske overordnet til dem idet regeringens holdning til alle syv elementer er den samme nemlig at at vi ikke kan støtte forslagene

regeringen vægter hensynet til færdselssikkerheden meget højt alt for mange dør i trafikken alt for mange kommer til skade det skal vi have bragt ned men vi er selvfølgelig også indstillet på løbende at overveje om vores hastighedsgrænser og i øvrigt også vores kontrolstrategi er tidssvarende det viser det føromtalte lovforslag altså lovforslag

på motorveje for køretøjer der trækker campingvogne og trailere

kendt som campingbiler eller autocampere om man vil summa summarum

det hele hæves til hundrede kilometer per time det er fortsat regeringens opfattelse at en sådan ændring af hastighedsgrænserne ikke vil øge færdselssikkerheden nærmere tværtimod

efter vores opfattelse ikke det fornødne færdselssikkerhedsmæssige grundlag for at hæve hastighedsgrænserne for

også se at vores hastighedsgrænser bestemt ikke er utidssvarende

regeringen kan derfor ikke bakke op om den del af forslaget

af beslutningsforslaget ønsker forslagsstillerne at øge hastigheden for lastbiler busser og mobilehomes i tættere bebyggede områder hvis den konkrete strækning er opskiltet til en højere grænse end halvtreds kilometer

for lastbiler blev fastsat til halvtreds

fordi størstedelen størstedelen af trafikulykker med lastbiler skete inden for

var uheldsfrekvensen for lastbiler i byområder

uheldsfrekvensen for den samlede vognpark endelig var langt størstedelen af de dræbte og tilskadekomne i

trafikuheld med lastbiler personer der befandt sig så at sige uden for lastbilerne man skal jo også have for øje at lastbiler

væsentlig dårligere bremseevne end personbiler hertil kommer at en sådan ændring af

vil skulle vurderes nøje

af havarikommissionen for vejtrafikulykker regeringen kan derfor

for traktorer hævet fra de nuværende tredive kilometer per time til fyrre kilometer

at en sådan forøgelse af hastighedsgrænsen vil kræve at erhvervelse af kørekort til traktor bringes på samme niveau som erhvervelse af kørekort til for eksempel lastbil eller lastbilvogntog

også skulle stilles yderligere krav til traktorernes indretning og udstyr samt skærpede krav til registreringspligten det kræver altså en helt anden ordning end den som vi har i dag hvor en traktor blandt andet kan føres af personer har erhvervet sig et særligt kørekort til traktor et sådant særligt kørekort kan i dag udstedes til en person der er fyldt seksten år og der er ikke noget krav om at man gennemfører en egentlig køreuddannelse for at få sådan et kørekort der er alene krav om en bestået teoriprøve og en praktisk prøve det er på den baggrund regeringens opfattelse at

hastighedsgrænsen for traktorer

forslag om at hæve hastigheden for eldrevne cykler den skal øges til tredive kilometer

indeholder ikke en maksimumhastighed for cykler

cykler skal selvfølgelig overholde de almindelige regler for færdsel som jo selvfølgelig er fastsat i

hvorefter motoren på den eldrevne cykel

cykler med en tophastighed på højst fem og tyve kilometer

i gåseøjne cykler har en eldreven cykel en tophastighed på over fem og tyve

at eldrevne cykler med en tophastighed på mellem fem og tyve og tredive kilometer per time ligesom alle andre små knallerter skal være godkendt i henhold til det her eu direktiv hertil kommer at elcykler med en hastighed på tredive kilometer per time i kraft af både deres højere hastighed og også vægt i forhold til almindelige cykler udgør samme fare for føreren og andre trafikanter som

knallerter rigspolitiet har oplyst at der i forhold til eldrevne cykler også er det ekstra faremoment at de jo stort set er lydløse derfor får fodgængere cyklister og øvrige trafikanter jo ingen

forbi eller den nærmer sig en regeringen kan på den baggrund heller ikke støtte den del af beslutningsforslaget

statsvejnettet forsøget hører som

godt ved under transportministeriet som har oplyst at at forsøgsordningen løber fra to tusind og elleve til to tusind og fjorten og der er planlagt en midtvejsevaluering efter sommerferien to tusind og tretten altså efter sommerferien her i år

det ikke er hensigtsmæssigt at foretage en endelig

af forsøget med udgangen af juni to tusind og tretten som

af de motorvejsstrækninger hvor hastigheden er nedsat til en hundrede og ti kilometer

for blandt andet personbiler blev som bekendt hævet til en hundrede og tredive kilometer

time i to tusind og tre det blev i den forbindelse forudsat at hastighedsforhøjelsen skulle ske på en måde som jo selvfølgelig skulle være færdselssikkerhedsmæssig forsvarlig

derfor nødvendigt at hastighedsforøgelsen sker gradvist på de strækninger der er bedst egnet hertil og det vil typisk være de senest anlagte strækninger det er transportministeriet som har ansvaret for opskiltningen

og transportministeriet har

hensigtsmæssige det er samtidig transportministeriets vurdering at der ikke aktuelt er strækninger på det nuværende motorvejsnet hvor det vil være færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve hastighedsgrænsen til en hundrede og tredive kilometer

denne del af forslaget

af beslutningsforslaget vedrører brugen af ubemandede mobile stærekasser tiden tillader jo ikke at gå ind i en lang debat om stærekasser kontra automatisk trafikkontrol de såkaldte atk

vogne og synspunkterne er vel også i den her debat rigelig

at høj og fortsat styrket færdselssikkerhed er en central prioritering for regeringen vi ønsker at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i

drivkraften da vi i august to tusind og tolv lancerede en ambitiøs trafiksikkerhedspakke der blandt andet indeholder en massiv forøgelse af

samtidig helt opmærksomme på at løbende skal overveje andre og nye teknologiske løsninger

for eksempel en eller anden form for ubemandet teknologi regeringen finder dog ikke på nuværende tidspunkt grundlag for ved siden af den massive forøgelse af atk at indføre nye kontrolformer det var så mine relativt overordnede

men dog alligevel lidt detaljerede bemærkninger til enkeltdele af

regeringen kan ikke støtte forslaget i

nej

og vil til sidst

er ikke nogen tvivl om at der er mange gode intentioner i i forslaget fra socialdemokratisk side kan vi naturligvis godt støtte at man kan kigge på

kan tilrettelægge hastighedsbegrænsningerne på en klogere måde kan differentiere i det men som justitsministeren netop har været inde på

er det et arbejde man er i gang med i transportministeriet så der er rigtig meget i det her

noget vi er i gang med allerede

gerne understrege fra socialdemokratisk side at med den nye regering har vi sat en ny og en stærk dagsorden i forhold til trafiksikkerhed det er indskrevet i regeringsgrundlaget at

gøre opmærksom på at vi så sent som den enogtyvende marts i den store og brede trafikforligskreds nemlig den grønne transportpolitiske kreds blev enige om at udmønte hele to og halvfjerds

fem og tredive million kroner til over de næste to år at at sikre flere mobile

det betyder konkret at man kommer til at gå fra seks og tyve fotovogne til hundrede fotovogne fordelt over hele landet hvilket vil være med til

sikre at folk ikke bryder de hastighedsgrænser der er jeg synes det

at bane vejen for en nytænkning på det her område tidligere har man talt rigtig meget om at turistbusser og andet skulle

godkendte tempo hundrede busser ligesom i tyskland men det lykkedes altså ikke at få ændret det her under den tidligere regering det er først noget der er blevet til noget da vi fik en socialdemokratisk

rigtig stor villighed fra socialdemokratisk side til at kigge på det her

område men nogle af de konkret forslag der kommer frem om traktorer

ikke er tilstrækkeligt belyst endnu og det vil vi ikke være med til

ændre så længe vi ikke har tilstrækkelig dokumentation for at det er det rigtige

ganske besynderligt at at venstre

skal længere tilbage end til jyllands posten

tirsdag den seksogtyvende marts to tusind og tretten hvor venstre

karsten lauritzen er ude

en bandepakke er at man vil flytte

færdselspolitiet væk fra trafikkontrol man vil altså bruge mindre på trafikkontrol mindre på trafiksikkerhed og det er det man vil finansiere det med så venstre er altså i fuld gang med at prøve

og have mel i munden på samme tid det er upassende at man prøver at slå sig op på at love noget man helt tydeligt har været ude

være med til fordi man vil bruge pengene et andet sted så det vil jeg gerne stille nogle kritiske spørgsmål

men jeg synes i hvert fald det virker noget dobbeltmoralsk at man går ud

at reducere på et område og

trafikken er hvis der er for mange forskellige hastigheder og med det her forslag lægger vi jo netop op til at harmonisere hastighederne

på motorvejene så vi ikke har trailere der kører firs kmt og vi har busser der nu må køre hundrede

midtimellem og så har vi alle personbilerne det er altså det der skaber de farlige situationer og det er med til at mindske flowet

det tidligere stærekasseforsøg

gøre gavn med noget egentlig politiarbejde i stedet for at holde på lur rundtomkring på de danske landeveje det har jo intet som helst med trafiksikkerhed at gøre eftersom man har

jo også da forsøget kørte tydeligt skiltet

en fotofælde det gjorde at bilisterne

dermed havde de så den præventive virkning som må være sigtet med det

det må aldrig blive en pengemaskine det skal være for at øge trafiksikkerheden og for at

fart med fornuft det handler

lige vejstrækning hvorfor så ikke sætte hastigheden lidt op så bilisterne

en en større respekt for de her fartgrænser der har været kørt nogle forsøg og det vi beder om i forslaget er egentlig bare at få det evalueret og

mellem landsdelene på motorvejene og der er altså masser af strækninger hvor det ikke giver nogen mening at hastigheden kun er en hundrede og ti når vi har andre strækninger hvor man må køre

dræbte og tilskadekomne er faldet støt og roligt siden man i to tusind og fem hævede grænsen til

står ikke og plæderer for at man bare skal sætte hastigheden højere og højere

motorvejene har det haft en positiv effekt at man har

større bliver springet til de langsomt kørende køretøjer og det er altså det der

fornuftig debat om i det fortsatte udvalgsarbejde

men hvor fornuftigt er det egentlig lige at man skal til at have lastbiler til at køre

ved har den markant længste bremselængde

er det virkelig fart med fornuft at vi skal have endnu hurtigere lastbiler inde midt i byerne hvor vores børn cykler rundt og går rundt

heller ikke hvis der er skiltet op til halvfjerds på en firesporet motortrafikvej det er ikke dér vores børn leger og cykler det håber

afgrænsede arealer både til gående og

så jeg tror det er fordi herre rasmus prehn muligvis ikke forstår forslaget men det kan vi selvfølgelig

ikke hænger sammen med nogen form for evidens i

her ting præciseret og jeg synes bare at beslutningsforslaget her

kim christiansens uddybning på det her område men det fremgår altså ikke særlig tydeligt

detaljeret lovforslag der kan jeg da godt huske at

lignende beslutningsforslag som

allerede fremlagt en lov der giver busser lov til at køre hundrede kilometer

motorveje

det gør vi primært fordi busser må køre hundrede kilometer per time i mange andre lande

venstre og liberal alliance foreslår i dag

blandt andet også inden for bebyggede områder det er vi modstandere af da vi ikke

mener at det vil øge sikkerheden i trafikken tværtimod har campingvogne og lastbiler længere bremselængde

mange ulykker med lastbiler i byerne derfor synes vi ikke at de skal have lov til at køre hurtigere især i byerne

i dag er det jo sådan som mange af os ved at man kan køre

hundrede og ti kilometer per time nogle steder på motorvejene og andre steder kan man

transportministeriet foretager løbende vurderinger af hvor det er hensigtsmæssigt at have

og vi har tillid til det arbejde der foregår i transportministeriet hvis forslagsstillerne her har

nogen konkrete strækninger hvor de ikke synes det giver mening at man ikke må køre en hundrede og tredive

jeg da opfordre forslagsstillerne til at

sig til transportministeriet og få en konkret vurdering af lige præcis den

strækning omkring i landet har

vi også tilladt halvfems kilometer per time frem for firs kilometer per time på landeveje som et forsøg det forsøg slutter så vidt jeg husker i to tusind og fjorten forslagsstillerne foreslår at den ordning evalueres og selvfølgelig skal den det

jævnfør den aftale der er om det her forsøg så det er der

vores udgangspunkt er at at man godt kan fortsætte med halvfems

hvis ikke der har været nogen negativ effekt for trafiksikkerheden men som jeg startede med at sige kan vi ikke

helt overordnet vil jeg sige at

at man gerne vil diskutere nogle af de her spørgsmål jeg ville jo trods alt så omvendt gerne

indholdet af det og der undrer jeg mig lidt over at man laver sådan et forslag

med rigtig mange forskellige forslag på den baggrund vil jeg også sige

kan støtte forslaget der er som også både den radikale

en række forbehold og en række udfordringer

at øge hastigheden for campingvogne på motorvejene det er der trafiksikkerhedsmæssige udfordringer ved på trods af at jeg tror vi er mange der oplever frustrationen ved at hænge bag ved en campingvogn på e fem og fyrre i løbet af forårsmånederne eller sommermånederne men det ændrer jo ikke på at vi stadig væk er nødt til at tage et trafiksikkerhedsmæssigt hensyn ligeledes gælder det

lastbilerne at der er udfordringer ved at sætte hastigheden op for

i byerne vi ved og det kan man også se i statistikkerne at lastbiler også i byerne en af de store risikofaktorer der er i forhold til ulykker der i sidste ende har dødelig udgang derfor skal der undersøges noget mere i forhold til det her men umiddelbart kan vi fra

side ikke støtte forslaget da vi simpelt hen mener det er for uunderbygget og vi mener simpelt hen at der er en lang række ting som i sidste ende kompromitterer sikkerheden for de mange trafikanter der også er i trafikken

kan støtte det foreliggende beslutningsforslag det er som det er sagt et forsøg på både i forhold til nogle udvalgte køretøjer og i forhold til nogle

indledningen af bemærkningerne til forslaget at trafikmoralen og motivationen til at overholde gældende hastighedsgrænser generelt styrkes hvis man tillader fornuftige og logiske hastighedsgrænser ja jo men hvad er fornuftige og logiske hastighedsgrænser det bliver meget nemt sådan en individuel vurdering og således bliver hastighedsgrænser jo i virkeligheden anset for at være vejledende i sidste ende hvis man fortsætter ad den sti

har jeg dog godt nok meget meget svært ved at se

en underlig logik der ligger bag forslaget

højne trafiksikkerheden i mine øjne

dræber fart det er vist en ganske

det giver længere bremselængde som nogle har været inde på og man kører meget længere i

men jeg tror også at der kan peges på ganske mange andre årsager det er en kendsgerning at vi i mellemtiden også har fået meget sikrere biler og

bedre veje så jeg tror der er rigtig mange

det her det er også det der afspejler sig i den almindelige statistik på området nemlig at antallet af dræbte og tilskadekomne på vores veje i det hele taget er kraftigt faldende og som sagt har man nået ganske flotte mål

man har så vældig travlt med at henvise til udlandet det gør man jo også i udlandet

at vi i danmark rent faktisk har så flotte resultater så jeg har det

jeg er meget meget konservativ på det her punkt jeg synes

veldokumenteret at der er grund til at ændre på det

gøre samtlige andre partier opmærksom på

hæve fartgrænserne for andre køretøjer det var

til sidst ender vi også med at de store lastbiler og lastvognstog

der tages allerede hul på det her i og med at man vil have

i byerne hvor man

det er bare den logiske konsekvens

der kommer af at man begynder at give los

de her stærekasser som man vil anvende det er

gammel diskussion efterhånden og vi har jo konstateret mange gange at politiet har

på en anden strategi der hedder bemandede fotovogne og det er

vi står lige nu

enhedslisten har bestemt sympati for at anskaffe mobile stærekasser til brug på farlige steder

det har vi sympati for men det er dog trods alt så lille

vi jo ikke på nogen måde kan stemme for det her forslag vi tror i sidste ende skal løse nogle af de her problemer og højne trafiksikkerheden i virkeligheden øget kontroltryk der har vi en meget meget større bekymring efterhånden

vi mener ikke at politiet får de midler til rådighed som de skal have til at gennemføre den fornuftige færdselskontrol som der skal til for at sikre at vi fortsætter den gode udvikling på området

en lastbil eller en bus der kører halvtreds kilometer per time i bymæssig bebyggelse selv om det er opskiltet at fartgrænsen på strækningen er højere vi kender også alle sammen til irritationen over

en traktor der kører langsomt og fylder så meget på vejen at den oven i købet er svær at overhale disse irritationer fører hver dag til at personbilister bliver utålmodige dytter udøver chikane eller overhaler hasarderet det er forseelser som sker hver eneste dag og som er til fare for trafiksikkerheden derfor mener liberal alliance at der er sund fornuft i at ændre fartgrænserne de steder i trafikken hvor bilister bliver irriteret således at loven tillader busser lastbiler campingvogne trailere og traktorer at køre med højere

er nemlig overbevist om at disse tilpasninger vil sikre et bedre flow i trafikken og samtidig styrke trafiksikkerheden samt mobiliteten

ikke kun på de store veje at fartgrænserne mangler logik hvem har ikke prøvet at køre mere end fem og tyve kilometer

det er måske ikke alle men i hvert fald i medvind derfor mener vi heller ikke at det giver mening at en eldreven cykel har en fartgrænse på fem og tyve

time vi ønsker at hæve fartgrænsen til tredive

time for eldrevne cykler så sikkerheden og fremdriften på cykelstien øges

for borgerne hvis borgerne kan se denne logik vil sandsynligheden for at de overholder reglerne være større

lige præcis hvad det er beslutningsforslaget går ud på forslagsstillerne har taget fat i alle områder omkring hastighedsbegrænsninger og muligheder

punkt for punkt og lagt en vurdering ind på hvor man så synes at der skulle ske nogle ændringer det kan ikke skrives mere tydeligt end

for den del skal have ros

er vi helt enige med forslagsstillerne i at vi skal have styrket trafiksikkerheden og det personlige ansvar som man skriver en hel del om vi skal for så vidt også meget gerne med konservativ støtte udbrede differentieret hastighed altså at man de steder hvor man

så man har en differentieret hastighed

de omgivelser vi nu engang kører i det synes jeg er helt på det rene og det kan vi støtte fra konservativ side

vil det være hensigtsmæssigt at man også får kigget på

for eldrevne cykler vi er også enige i at det at køre traktor i vore dage

der er meget større sikkerhed

i forhold til styreegenskaber bremseegenskaber og så videre det er noget helt andet der er intet sikkerhedsmæssigt til hinder for at en traktor kan få

det er der intet der taler imod men det

ved man da hvor man står henne det synes vi er noget pjat

hvis de kan synes og godkendes til formålet så kunne man tillade dem at køre hundrede

være ganske fint fordi så har vi igen sikkerheden i højsædet køretøjerne er synet og godkendt til at køre med den hastighed ingen problemer i det

gad vidst hvorfor det konservative folkeparti så ikke er medforslagsstiller på det her beslutningsforslag og hvorfor når jeg så alligevel til den konklusion at vi ikke kan støtte beslutningsforslaget når nu der er så mange gode elementer det er fordi der er ét element som vi ikke kan støtte og vi har faktisk prøvet

forhandle lidt om om ikke det var en god idé at parkere den problemstilling

det er nemlig sikkerhedsmæssigt ikke

man ser på mange vejstrækninger

specielt i de større byer hvor man

ved aarhus hvor jeg kommer fra har mulighed for at køre firs

godt nå at tage højde for de ting der sker i vejens forløb men en lastbil har væsentlig længere bremselængde væsentlig længere og det vil

også se og det har jeg også erfaring for

fra det job jeg havde i aarhus nemlig at de lastbiler der kommer i uheld på de vejstrækninger er dem

at styre når man pludselig skal til at undvige eller man skal tage farten af køretøjet og lastbiler

lastbiler involveret så vi ser ikke er nogen grund til at vi sætter hastigheden op for lastbiler i bymæssig bebygget område og det er vi så store modstandere af så det ene punkt ud af de syv jeg har nævnt er altså nok til at vi samlet set bliver nødt til

kan støtte beslutningsforslaget som det foreligger men alle de andre punkter

det konservative ordfører giver udtryk for at det er krystalklart at

tydeligt hvad man mener

bortset fra det der med lastbilerne inde i byerne

er det forbudt i forbindelse med cykelløb at køre hurtigere

set gøre ved at trampe i pedalerne på en hvilken som helst anden cykel hvis man gider det er det forslaget går ud på igen

får en borgerlig regering lige så snart den nuværende

skulle danne regering efter valget så er der ikke meget

partis samarbejde

har vist været væsentlig større problemer i den sammenhæng

en detalje som den her og det ser pudsigt ud at man ikke er i stand til

at komme med det forslag nemlig at bringe menneskeliv i fare ved at sætte hastigheden op det ser pudsigt ud

er det sådan at at det konservative folkeparti er enig med venstre i at for at øge trafiksikkerheden skal vi bruge færre penge på trafiksikkerheden altså ved at bruge politiets ressourcer andre steder

det der med at det skulle være pudsigt at selv

indlysende for enhver og der er nogle ting man vægter højere end

så samarbejder man og det var det vk gjorde igennem ti år sammen med dansk folkeparti og fik en lang række flotte resultater ud af

set vist at det går meget godt når man gør det så det at herre rasmus prehn

hvor mange beslutningsforslag vi har været igennem her i folketinget ud af syv punkter kan finde ét punkt hvor to partier måske ikke er helt

være problematisk i forhold til at føre en regering jeg tror heller ikke at en regering står og falder med om en lastbil må køre tres eller halvtreds kilometer

fart med fornuft altså at vi justerer lidt i den lave ende

vi oplever jo gang på gang at det ikke er i den lave ende

i den høje ende det her forslag skal være med til

vi har øget hastighedsgrænsen på på motorveje til en hundrede og tredive

det jo ikke er det at hastighedsgrænsen

den større sikkerhed men at det er motivationen for at overholde hastighedsgrænsen

et spørgsmål om at gøre det folkeligt og motivere folk til at overholde hastighedsgrænserne

justitsministeren gennemgik på ganske glimrende vis de forskellige de forskellige

forslag og det er da rigtigt at der er syv forslag vi kan så senere tage dem et ad gangen

at der kommer lovforslag som indeholder en fem seks syv forskellige ting alt godt fra havet så det det er ikke

jeg var lige ved ikke at kunne styre mig i min taknemlighed da vi behandlede

i busser på motorveje når de var godkendt det fik vi godkendt her tidligere på dagen og tak for det

campingvogne trailere og mobilhomes

var justitsministeren i mine øjne ikke helt afvisende over for det kan jeg godt forstå for justitsministeren har været medforslagsstiller på et lignende forslag i to tusind og fem

det kan jeg godt forstå at at ministeren

sagde at man er løbende indstillet på at drøfte

vi sidder i hver sin grøft det der har været debatteret meget er

busser i tættere bebyggede områder

herre rasmus prehn at det er meget præcist et tættere bebygget område

på visse ringveje og andre steder hvor man mener at hastigheden kan være det højere

skilter man hastigheden op til tres

inden for køretøjets normalhastighed på landeveje en ting jeg ikke køber

de fleste ulykker sker ja højresvingsulykkerne sker altså med en hastighed på under ti kilometer per time

det er jo derfor at vi netop ikke får differentieret den her debat

man bruger et argument til at lægge noget andet ned

er standselængden jo stadig væk den samme også ude på landet

at der desværre er mange som har kørekort til personbil som ikke ved

skaber aggressioner i trafikken fordi de ikke er klar over at lastbiler

skal lastbilerne også køre med den opskiltede hastighed

der skal stå på skiltet mere så skal vi ned

er der sådan set kun to eller højst tre eu lande hvor man har

danmark og schweiz og så et tredje lille land

via justitsministeren om at man vil evaluere de differentierede hastigheder lidt før end først lovet

har fået en en indrømmelse en konstruktiv indrømmelse

som vi alle sammen godt vil være med til at se på så er der de ubemandede stærekasser jeg

er forfærdeligt at venstre vil pille folk væk

at hastighedsmåle og at det er imod trafiksikkerheden og hvad ved jeg jamen vi vil sådan set erstatte de fem og halvfjerds personer som regeringen

regeringen vil pille fem og halvfjerds

eller langs landevejen og kigge på et fotoapparat der fotograferer de sidder bare og kigger de gør hverken fra eller til

fotoapparatet fotograferer dem der kører for stærkt

er for at undgå hærværk mod udstyret der kunne man lige så godt gøre som

en ubemandet trailer eller noget

henter den ja man kan hente den fire og tyve

eller otte og fyrre timer senere og så tager den de folk

så kunne man bruge de fem og halvfjerds folk til noget andet

så vi fik yderligere hastighedskontrol

er meget meget skudt ved siden af skiven

i hvert fald at jeg vil takke dansk folkeparti

konservatives herre tom behnke som helt klart på saglig vis

vi valgt at vi godt godt her fra folketingssalen

eksempelvis sige til herre tom behnke jamen vi kan jo mødes

sætte hastigheden op fordi der sker for mange

så lad os da gå ind og analysere de der uheld i bymæssig bebyggelse og der er jeg stensikker på

næsten alle sammen der sker i hvert fald alle de

og cyklister og det er desværre der vi stadig væk har nogle der bliver

en god debat og jeg skal ikke udelukke at der er nogle af forslagene

i den kommende folketingssamling enkeltvis

bange for at venstres ordfører

jyllands posten tirsdag den seksogtyvende marts og der stod jo sort på hvidt at det venstre vil er at nedprioritere politiets indsats på færdselsområdet

mindre færdselspoliti og mere politi på

det er en overfortolkning af det at det journalistens logik

i stedet for at putte fem og halvfjerds mænd ind at

men der er stadig væk et overskud for fem og halvfjerds personer puttet ind i varebiler er ret

også været lejlighed til at tjekke op på det og læse den her artikel som jeg nævnte i mit indlæg derudover

bare en journalistisk artikel det er en direkte pakke fra venstre en pakke som også er refereret på venstres hjemmeside

fem konkrete punkter og ud af de fem konkrete punkter er der et punkt som handler om at man skal bruge mindre politi på færdselskontrol og mere politi på noget andet

karsten nonbo er jo medlem

retsudvalget og er med til går jeg ud fra i venstres folketingsgruppe at godkende de udspil venstre har

eller er det ikke en del af venstres udspil på det her område at man skal nedprioritere færdselspolitiet

regeringen kommer med når regeringen tager fem og halvfjerds mand og putter

siger nu kan i sidde dér låst inde og kigge på et fotoapparat der fotograferer det er da i den grad en nedprioritering

været taget nøjagtig det samme og endnu flere fotos

fotoapparatet op på en trailer som

ladt den stå i mere end otte timer den

i fire og tyve timer så det er en klar

prioritering som man laver fra fra regeringens side når man

der får ordet er justitsministeren værsgo

medvirken til andres prostitution beslutningsforslaget pålægger regeringen inden udgangen af to tusind og tretten at fremsætte et lovforslag der ændrer straffelovens bestemmelser om rufferi og alfonseri så ansatte i service og sikkerhedsfunktioner der hjælper og beskytter frivillige sexarbejdere ikke omfattes af bestemmelserne

kan støtte beslutningsforslaget spørgsmål om strafansvar for medvirken til andres prostitution indgår i det lovforslag om

modernisering af straffelovens regler om seksualforbrydelser som jeg fremsatte i februar måned og som lige nøjagtig i det her øjeblik behandles i

har det her spørgsmål også været overvejet af

i rådets betænkning som har nummer femten fire og tredive om netop seksualforbrydelser de strafbestemmelser om medvirken til andres prostitution som jeg har foreslået bygger på straffelovrådets forslag det gælder særlig de strafbestemmelser som har størst betydning i praksis det vil sige den egentlige rufferibestemmelse om at drive virksomhed med andres prostitution og bestemmelsen om udlejning af hotelværelser til erhvervsmæssig prostitution på ét enkelt punkt adskiller mit forslag til en ny rufferibestemmelse sig ganske vist fra straffelovrådets forslag kort fortalt

forskellen at jeg har foreslået uændrede regler

prostituerede driver i fællesskab det vil sige

flere prostituerede efter lovforslaget ligesom i dag straffrit kan drive en prostitutionsvirksomhed i fællesskab hvis de alene deler udgifterne straffelovrådet foreslog

der også skulle være mulighed for straffrit at dele indtægterne i sådanne tilfælde denne forskel mellem mit og straffelovrådets forslag

imidlertid nok næppe den store praktiske betydning det er både efter lovforslaget og straffelovrådets forslag en forudsætning at der vitterlig er tale om et fællesskab mellem de prostituerede og altså ikke om at en eller enkelte af dem ejer eller leder prostitutionsvirksomheden når den her forudsætning er opfyldt

vil de prostituerede næppe i praksis føle noget stort behov for i givet fald at skulle dele ikke alene udgifterne men også indtægterne herudover

der to mindre forskelle på det her område mellem

er til behandling og straffelovrådets udkast for det første

ikke medtaget forslaget om at nedsætte strafmaksimum fra tre års fængsel til to års fængsel for udnyttelse i øvrigt af andres

videreføre den gældende strafbestemmelse om at fremme andres prostitution ved

skyld eller i ofte og gentagne tilfælde som det hedder at optræde som mellemmand heller ikke de her forskelle mellem mit og straffelovrådets forslag har imidlertid nogen stor praktisk betydning jeg vil her navnlig henvise til at straffelovrådet jo lægger til grund at anklagemyndigheden i praksis ikke længere rejser tiltale mod personer

som det hedder har formidlet kontakt mellem

og en kunde når jeg på de nævnte punkter har valgt ikke at følge straffelovrådets anbefalinger

er det altså ikke fordi jeg ønsker en afgørende anden retstilstand end anbefalet af straffelovrådet som det fremgår af det lovforslag der er til behandling nu

baggrunden derimod at det efter min opfattelse vil være at sende et forkert signal at lempe de gældende strafbestemmelser om medvirken til andres prostitution som det er foreslået

vende mig mod det beslutningsforslag som vi behandler her i

på at gennemføre straffelovrådets forslag om at

andet anført at der er behov for at forbedre arbejdsforholdene for de beskæftigede i prostitutionsbranchen og at de prostituerede på grund af straffelovgivningen har alt for ringe mulighed for at beskytte sig selv

på det her punkt imidlertid efter efter alt at dømme ikke få nogen betydning i

og ni og tyve stykke en indeholder også strafbestemmelsen om udnyttelse i øvrigt af andres erhvervsmæssige prostitution som det hedder der findes derfor ikke en særskilt statistik over sagsantallet

otte fem og to domfældelser

overtrædelse af straffelovens § to hundrede

straffelovrådet lagt til grund at anklagemyndigheden i praksis ikke rejser tiltale mod personer der alene ikkeerhvervsmæssigt har formidlet kontakt mellem en prostitueret og en kunde

nogle af de prostituerede der ønsker ændringer af straffelovens regler om medvirken til andres prostitution

er det imidlertid ikke den strafbestemmelse om

mellemmandsvirksomhed som beslutningsforslaget angår der efter disse prostitueredes opfattelse giver dem problemer det er derimod selve hovedbestemmelsen om at drive virksomhed med andres prostitution hvis man reelt

vil man som jeg ser det skulle foreslå en afkriminalisering af den bagmandsvirksomhed der trods den eksisterende kriminalisering i praksis finder sted i et vist omfang en sådan liberalisering af prostitutionserhvervet som gadejuristen og sexarbejdernes

vil indebære at det blev lovligt at tjene penge og efter omstændighederne mange penge på andres arbejde som prostitueret

beslutningsforslaget går ud på at gennemføre straffelovrådets meget begrænsede forslag og dermed ikke lægger op til en generel liberalisering af prostitutionserhvervet se at forslagsstilleren trods alt også er enig med mig i den at en gennemførelse af straffelovrådets forslag i praksis slet ikke vil

på et bordel under sådanne omstændigheder at bordelejeren som selv kan være prostitueret eller tidligere prostitueret både efter gældende ret

straffelovens almindelige regler om medvirken at de personer der i øvrigt er tilknyttet et sådant bordel ligeledes er skyldige i rufferi det gælder også funktioner som telefonpasning kørsel og beskyttelse som er nævnt i beslutningsforslagets bemærkninger det gælder som nævnt ikke alene efter gældende ret for lovforslaget men også efter straffelovrådets forslag

kort til sidst skal opsummere regeringen har fremsat et samlet lovforslag som tilstedeværende ved om modernisering af straffelovens regler om seksualforbrydelser herunder strafbestemmelserne om medvirken til prostitution regeringen har i lovforslaget jo selvfølgelig redegjort for vores holdning herunder

i forhold til det forslag der ligger fra straffelovrådet og deres betænkning

er den at regeringen i det væsentligste har fulgt straffelovrådets forslag en gennemførelse af de af straffelovrådets forslag som regeringen ikke har medtaget vil ikke løse de problemer som straffelovens udformning ifølge forslagsstillerne giver prostituerede når de søger at udøve deres erhverv

ønsker ikke at lytte til straffelovrådets anbefalinger om en revision af rufferiparagraffen jeg kan godt dele bekymringerne om

har gadejuristen jo faktisk også været ude at give en klar anbefaling

vil bare spørge om ministeren synes at

bedre lovbehandling jeg er med på at det her er et lille hjørne af

retsudvalget tidligere i dag har andenbehandlet l en hundrede og en og fyrre men når jeg sidder og kigger

de anbefalinger straffelovrådet er kommet med ud

på rufferiområdet og det handler helt grundlæggende om at vi fra regeringens side mener at

bedre fat i bagmændene bag den udnyttelse

vi er i venstre helt enige med ministeren når ministeren siger at der ikke er nogen der skal kunne tjene på andres prostitution

i at det er der ikke nogen der skal men når det så er sagt er virkeligheden sådan derude at

og har brug for nogle nogle serviceydelser heriblandt at der er nogen der kan passe telefonen jeg ved godt at ministeren

ikke er bagmænd eller bordelmuttere eller noget som men bare yder den service at passe telefonerne blive tiltalt under rufferiparagraffen hvordan kan det være at ministeren lytter

at kriminalisering vil gøre det værre

at vi ønsker at der skal gås hårdere efter

bagmændene for

det er det der er regeringens holdning og det er det der er årsagen til

man vil ikke gå ind og gøre det nemmere eller lettere for de prostituerede i dagligdagen give dem bedre vilkår større sikkerhed og tryghed hvordan hænger det sammen

en telefonpasser og en bagmand

for de prostituerede til daglig for det er jo det man gør hvis ikke man går ind og moderniserer rufferiparagraffen det

tiltalt efter rufferiparagraffen hvordan hænger det

de ikke skal kunne have en vagt ikke skal kunne have en telefonpasser

fat i bagmændene jeg synes det er to vidt forskellige ting vi taler om kan ministeren ikke svare på hvordan de to ting hænger sammen

straffelovrådets anbefalinger så supplerer vi

det som regeringen betragter prostitution som nemlig et socialpolitisk problem hvor man med socialpolitiske løsninger skal sikre at

den hjælp som de kan have behov for for jeg tror vi

at der finder forfærdelige ting sted i prostitutionsmiljøet der er rockere og bander og bagmænd og andet som udnytter de

som er i prostitutionsmiljøet og det skal vi sætte hårdere ind over for det er derfor regeringen ønsker at fastholde det gældende

kan være i branchen og gøre sig mere uafhængig af de bagmænd som ministeren er så bekymret

vil regeringen gøre livet så usikkert og ubehageligt som overhovedet muligt for de prostituerede i håb om at komme prostitution

såkaldte indgreb i meddelelseshemmeligheden bliver nu en mulighed over en bredere front

klart signal om at vi

jeg forstår godt intentionerne bag forslaget

er at de prostituerede meget gerne uden uden at det er ulovligt

om ministeren tror det på nogen måde er muligt at lave rufferiparagraffen så den tilgodeser dem der egentlig ikke udnytter prostituerede men blot

på på helt ok vilkår altså

lidt sort hvid enten eller

har fremsat så der er der jo mulighed for at tage den her mere generelle diskussion om

i fremtiden og der har regeringen jo klart taget taget stilling til det vi afviger på det her punkt fra straffelovrådets anbefalinger

set fordi vi ønsker at fastholde det der er nu og så supplere det med andre tiltag

og den næste ordfører er fru fatma øktem fra venstre værsgo

som skal sikre bedre forhold til prostituerede venstre kan denne gang bakke fuldkommen op om forslaget da vi anser en revision og en modernisering af reglerne om rufferi som både nødvendige og fornuftige

forslaget omhandler som sagt en modernisering af straffelovens bestemmelser bestemmelser om

mellemmandsvirksomhed vedrørende andres prostitution og følger af de anbefalinger som

betænkning sidste efterår

så det fremover bliver muligt for prostituerede at ansætte en medarbejder som kan som kan hjælpe dem

eller telefondamer uden at komme i klemme

som det er i dag kriminaliserer rufferiparagraffen de mennesker der har service og sikkerhedsfremmende funktioner i

selv om de ikke har haft til hensigt at tjene på eller udnytte den prostituerede det er langtfra rimeligt og derfor hilser venstre dette beslutningsforslag velkommen så vi kan få reglerne moderniseret de prostituerede skal kunne arbejde under så sikre forhold som muligt

hvilket de regler vi har i dag om rufferi ikke tillader det er det der optager venstre så hvorfor lytter regeringen ikke til de anbefalinger i stedet for at lukke øjne og ører for virkeligheden jeg undrer mig meget over at regeringen ikke vil følge den samme linje som os og lytte til straffelovrådets

regeringen i den grad kender til det er nemlig den samme betænkning som regeringen skubbede foran sig

besluttede sig for ikke at forbyde køb af sex og hvor var det godt hvor var det godt regeringen lyttede til de anbefalinger dengang det glæder os meget i venstre da et forbud ville have gjort hverdagen værre for de prostituerede men i venstre forstår vi simpelt hen ikke hvorfor man

når det handler om prostitution og kriminalitet det håber jeg regeringspartiernes ordførere i dag vil komme lidt ind på og svare på

fra venstre skal der i hvert fald lyde en klar opfordring til regeringen om at fortsætte den fornuftige linje man anlagde i efteråret ved at følge straffelovrådets anbefalinger så vi håber at regeringen vil være med til at sikre at de prostituerede kan arbejde under så ordentlige forhold som muligt

så afslutningsvis vil jeg blot gentage at venstre støtter beslutningsforslaget

vi vil gerne give en udstrakt hjælpende hånd til kvinder i prostitution og vi vil samtidig gerne straffe de kyniske bagmænd som udnytter prostituerede derfor mener vi

det er helt rigtigt med en hård linje over for alle ruffere og alfonser det undrer mig meget at forslagsstillerne ikke mener at det er et problem at ville udvide mulighederne for at bagmænd lovligt kan tjene penge på kvinder i prostitution særlig når forslagsstillerne selv beskriver at det skyldes et miljø med trusler afpresning og overfald

for at udnytte kvinder i prostitution

allerede sat strafferammen for menneskehandel op fra otte til ti års fængsel men det handler ikke kun om handlede kvinder derfor behandles også netop nu et forslag som går ud på at udvide rufferibegrebet så også for eksempel

kan omfattes af rufferi

hånd med en stærk politiindsats det bakker

men når nu man taler med kvinder i miljøet og

hvordan forholder ordføreren sig så

med det her hvis man ikke ønsker at lytte til de kvinder der siger

yderligere imod de bagmænd som herre rasmus horn langhoff

alfonser ruffere eller andre skumle typer der tjener penge på at være voldelige på at true

afpresse prostituerede her

at man ønsker at gøre noget godt for rockere vi ønsker at hjælpe kvinderne og når nu mange af kvinderne i erhvervet siger

jeg ville ønske at liberal alliance ville kaste lige så meget energi som de kaster i de her sager i at hjælpe regeringen med at komme efter de rockere og de skumle bagmænd som

gadeprostituerede og som kræver beskyttelsespenge af bordellerne

konkret spørgsmål når ordføreren siger at man gerne vil rufferi til livs

til livs det er det vi er i gang med nu her

at få udvidet rufferiparagraffen så vi ikke kun kan jagte de rockere og bander som tjener penge på bordeldrift og

vi også kan komme efter de bander som tjener penge på fliseleje hos gadeprostituerede så

i det her som selv har valgt det er det ikke korrekt men lad

socialdemokratiet er jo uenige om

er det her så en anden måde at gøre livet så surt for de prostituerede

på de intentioner der ligger for det er jo gode intentioner det er fint at man ligesom går ind og

at der er prostituerede som ønsker at kunne ansætte en telefondame vi ved at der er prostituerede som meget gerne vil have en til at køre for sig og som meget gerne vil have en vagt vi ved

til rufferiparagraffen for netop at sidde og tage telefoner og vi ved

en ægtefælle er blevet dømt netop for at skrue en seng sammen altså det er måske ikke lige der indsatsen skulle være når vi lige har hørt

her rockere og alle dem der udnytter de prostituerede jeg skal ærligt indrømme at jeg synes det her er en balancegang og det var måske også en af årsagerne til

noget at gøre vi har en

forsøge at beskytte de prostituerede den skal beskytte dem sådan at andre mennesker ikke kan tjene penge på at de er prostituerede sådan at der ikke er nogen der kan udnytte dem vi har samtidig en virkelighed hvor vi ved at det sker og så har vi også et ønske om ligesom at sige jamen i dansk folkeparti ønsker vi ikke at forbyde prostitution og det ved jeg der er mange der er enige med mig i

herinde samtidig har vi den

gøre for at hjælpe i forhold til at de prostituerede nu engang gør det de gør og har nogle ønsker

for en gangs skyld udtrykke min respekt for justitsministeren

sige at de kan være gode eller dårlige men alt andet lige sådan som som jeg hørte justitsministeren

har man taget sin politik sine holdninger med ind i det her spørgsmål og har sagt

anbefalinger men vi har altså en holdning til det her og det synes jeg man skal have respekt for det er faktisk noget af det vi diskuterer meget i forhold til mange andre ting hvor vi jo netop skal stå på mål for de politiske beslutninger vi tager

synes jeg der er nogle problematikker

i forhold til forslaget jeg forstår udmærket godt intentionerne men

det kan være svært at se hvordan man skal kunne gøre det her og jeg synes altid det er det der er problemet her

en rufferiparagraf således at vi stadig væk kan komme det uvæsen til livs

er nogen der udnytter de prostituerede

reelt kan hyre eksempelvis en telefondame det synes jeg er svært

er det sådan at når vi laver love så laver vi altså love der gælder for alle det vil sige at vi

af sin bagmand hvis man ikke er frivillig få at vide

for ellers får du tæsk det kan man vel godt og det er jo lige præcis problemet

det samme vi forstår problemerne herinde

hvad der er problemet problemet er så for os herinde hvordan får vi det løst rent lovteknisk hvordan får vi det gjort sådan at lige præcis den beskyttelse man skal have også i lovgivningen

og det synes jeg kan være svært

samarbejdet om det her emne jeg ved at der er medlemmer af

for

salen et beslutningsforslag fra blandt andet liberal alliance om at folketinget skulle få undersøgt hvorvidt man kunne sidestille prostitution med andre erhverv og give prostituerede de samme rettigheder som alle andre selvstændige erhvervsdrivende i den forbindelse sagde jeg at vi i det radikale venstre betragter prostitution som et socialt problem og at

er at sidestille med andre erhverv i dag skal vi så tage stilling til endnu et forslag fra liberal alliance denne gang om lempelser i straffelovens bestemmelser om

klar over at forslaget er stillet i bedste mening

at give de prostituerede bedre rettigheder og

set at vi alle sammen her i salen deler men spørgsmålet er så bare

er det rigtige middel til at imødegå de trusler eller overgreb som vi ved at mange prostituerede udsættes for det tror vi

med det her forslag kommer til at give grønt lys

i endnu højere grad at kunne fastholde og udnytte de prostituerede

som passer på dem eller om det er en rockerrelateret mellemmand som står og beskytter sin vare vi ved at prostitutionsmiljøet er et område som er præget af stor kriminalitet og af at mange mennesker

ja tjener mange penge på at andre mennesker sælger deres krop til sex

ikke åbne op for at det bliver lettere at tjene penge på andre vi skal tværtimod

samt give de prostituerede endnu bedre muligheder for at komme ud af prostitution og hjælpe og støtte ved eventuelle følgevirkninger også selv om følgevirkningerne måtte komme mange år efter

giv os den her mulighed for det

sammenlignet prostituerede og pushere

ser vi lige præcis prostitutionsmiljøet og de prostituerede som en broget skare og når liberal alliances ordfører

jeg tvivlende over for om de prostituerede som ordføreren henviser til

der er mange kvinder i prostitutionsmiljøet som ikke har en stemme

ikke ved at udvide

grad danner grobund for det lovforslag

jo ikke det samme som at vi er enige med

vi er bange for at det kan være svært at gennemskue om det er en ansat af en prostitueret

få fat i bagmændene så

at vi skal gøre det nemmere at være bagmand overhovedet ikke

nogle kvinder som er i det af egen vilje

være at ordførerens fokus kun er på at det er bagmænd hvordan er en telefondame der hjælper en prostitueret igennem dagen eller en vagt eller en chauffør lig med bagmand jeg har meget svært ved at se hvorfor fokus udelukkende er der

nu taler vi om en gruppe der er i det og

som prostituerede af fri vilje men nu er det sådan at vi laver lovgivning

lave lovgivning for nogle

nej det var vi ikke alligevel vi bliver nødt til at lave en fælles

straffelovrådet tilkendegiver regeringen en holdning om at vi ikke synes

er i orden at man tjener på at andre mennesker

det her beslutningsforslag siger ikke at det er i orden at nogle skal tjene på andres

beslutningsforslaget lægger op til at gøre hverdagen lidt nemmere

større sikkerhed og tryghed for de prostituerede så hvordan kan

at man ikke vil have at nogle skal tjene på

ligheden

mellem beslutningsforslaget og det ordføreren siger jeg forstår ikke den kobling

vil man være med til at gøre hverdagen lidt nemmere tryggere og og mere sikker

har som allerhøjeste prioritet men

lempe i den nuværende lovgivning

og beslutningsforslagsstillerne ønsker og det ønsker regeringen ikke vi synes at de regler som er i dag på det her område er fine

de anbefalinger fra straffelovrådet som vi

straffeloven så personer der samarbejder med prostituerede ikke per automatik anses for at have begået en kriminel handling i sf mener vi ikke at en ændring som den foreslåede vil være til gavn for de prostituerede for det første er det begrænset hvor stor effekten vil være rent juridisk da de ændringer straffelovrådet lægger op til i sig selv ikke er særlig vidtgående for det andet vil det efter vores opfattelse være et forkert signal at sende hvis man gør det sværere at ramme bag eller mellemmænd der under dække af være til hjælp udnytter de prostituerede det er muligt at intentionen er den modsatte nemlig at hjælpe dem der hjælper de prostituerede men vi ser umiddelbart en fare for at flere vil kunne dække sig ind under en lempet lovgivning end det er tilfældet i dag vi vil altid gerne være med til at se på tiltag der kan løfte flere ud af prostitution men det bidrager det her forslag ikke til og derfor kan sf ikke støtte forslaget og så skal jeg meddele at enhedslisten

tager stilling til om sf kan støtte dem eller ej jeg kan bare konstatere at vi har

at løfte alle de mennesker der gerne vil ud af prostitution ud af prostitution det er i grunden for svært i dag

som

på finansloven hvert eneste år det er jo svar nok i sig selv selvfølgelig vil vi gerne hjælpe mennesker

sikkerhed og hjælpe dem i dagligdagen hvordan er det så ordføreren gerne vil

synes vi egentlig at det er rigtig vigtigt at anse prostitution

et socialt problem der skal løses med sociale virkemidler vi kan jo konstatere at der i det her forslag står at

prostituerede har ringe mulighed for at beskytte sig i tilfælde af trusler afpresning eller overfald det fortæller noget om hvordan hverdagen for prostituerede er i danmark og det betyder lige præcis at det vigtige er

tryghed hvordan er sf gerne vil hjælpe hvis

vi sætter penge af hvert eneste år til handlingsplaner til kompetencecenter og til værestederne som har som formål at hjælpe de prostituerede med sundhedstilbud med prævention med rådgivning og med lægehjælp det sætter vi penge af

i finansloven det har sf været med til at sætte penge af til i satspuljen i årevis

beslutningsforslaget går ud på at man beder regeringen om at følge straffelovrådets anbefaling om en revision af rufferiparagraffen og hvorfor synes jeg så at beslutningsforslaget er overflødigt jo det synes

omhandler seksualforbrydelser og så også denne paragraf

ændre på noget man ønsker ikke

konservative folkeparti er bekymrede over den rufferiparagraf der gælder i dag den betyder nemlig at prostituerede sættes i en meget udsat position fordi de ikke selv kan vælge deres samarbejdspartnere når de for eksempel ønsker beskyttelse eller har behov for en telefondame er de tvunget til at alliere sig med personer der er ligeglade med at de risikerer at blive straffet dermed kan samarbejdsrelationer blive problematiske eller de prostituerede kan vælge slet ikke at gøre noget for egen sikkerheds skyld og så er de overladt til bandernes velbefindende det konservative folkeparti mener at man bør gå den modsatte vej og sikre at de prostituerede kan indgå i samarbejder

alligevel er et lille hjørne som gør at der kan stå en stor fed rocker bagved og styre alt

så synes jeg helt klart at vi skal lytte til gadejuristens anbefalinger

beslutningsforslag vi står med i dag men vi kan jo bare kigge på tidligere lovforslag og

så vil jeg egentlig gerne udtrykke et ønske som jeg mener

vi skal tænke meget over og som jeg vil bede ministeren tænke rigtig meget over

af ligestillingsministeriet og hvor de respektive ordførere er inddraget lad os nu prøve

hele det her område en gang for alle som et samlet hele med alle de forskellige aspekter der skal til

lad os nu prøve at sætte os ned samlet og kigge på den her pakke og se hvordan vi kan få løftet alle dem ud som på ingen måder skal være der langt hurtigere end med alle de små indsatsområder vi gør

så det skal være min bøn til det samlede folketing

et lovforslag der ændrer straffelovens bestemmelser om rufferi og alfonseri så ansatte i service og sikkerhedsfunktioner der hjælper og beskytter frivillige sexarbejdere ikke omfattes af bestemmelserne som anbefalet af straffelovrådet prostitution er ikke noget

politik om prostitution bør derfor ikke handle om at fjerne prostitution det må handle om at skabe de bedst mulige rammer for de der vælger at sælge sex

samfund også valg som nogle af os ikke måtte forstå eller bifalde prostitution har man kendt lige så længe som der har været beretninger om mennesker hvordan vi har behandlet salg af sex hvor udbredt det har været og hvilke muligheder der har været for at leve et godt liv som prostitueret har derimod været helt forskellige igennem historien i perioder har man forfulgt kvinder og mænd der solgte sex straffet dem fysisk og holdt dem uden for det etablerede samfund

har fundet sted under mere fredelige vilkår set ud fra vores synspunkt i liberal alliance er spørgsmålet ikke hvordan vi bekæmper mennesker i prostitution spørgsmålet er hvordan vi indretter vores samfund så der bliver en fredelig tid i historien hvor værdigheden og den personlige integritet har gode kår hvor vi respekterer mennesker der sælger deres krop og ikke forfølger dem hverken direkte eller indirekte regeringen har besluttet ikke at gøre sexkøb strafbart og det er glædeligt

viser netop at en yderligere kriminalisering af køb af sex ikke vil hjælpe de beskæftigede i branchen men derimod gøre arbejdsforholdene sværere og mere risikable regeringen har dog valgt ikke at følge straffelovrådets anbefalinger om en revision af bestemmelserne om

vedrørende andres prostitution der ikke indebærer at mellemmanden driver virksomhed med eller i øvrigt udnytter andres prostitution det er ærgerligt for hvorfor mistænkeliggøre mennesker der udfører lovlige handlinger inden for branchen der findes derfor i dag en gråzone for mellemmandsvirksomhed vedrørende andres prostitution

personer der ikke har haft til hensigt at udnytte eller skade prostituerede risikerer at blive tiltalt og dømt eller i hvert fald leve med usikkerheden om

rimeligt denne usikre status betyder at de prostituerede har ringe mulighed for at beskytte sig selv i tilfælde af trusler afpresning eller overfald frygten for at de selv eller deres ansatte bliver anklaget for mellemmandsvirksomhed kan betyde at de afholder sig fra at gå til politiet spørger man kvinder i erhvervet og det har vi gjort bliver dette problem ofte fremhævet det bør vi anstændigvis agere på og vi mener der bør ske en modernisering af straffelovens bestemmelser om mellemmandsvirksomhed vedrørende andres prostitution formålet med moderniseringen er at skelne mellem personer der har

at skade og udnytte de prostituerede og personer der indgår i et egentligt samarbejde med de prostituerede alene den hensigt at udføre service og sikkerhedsfremmende funktioner det kan være funktioner som kan lette arbejdet og styrke sikkerheden for frivilligt prostitueredes arbejde såsom telefonpasning kørsel beskyttelse ellign der er mange i dette ting der er optaget af menneskers vel deres mulighed for at beskytte sig selv og deres mulighed for at indrette livet som de ønsker det vi må som folkevalgte have øje for borgerne uanset hvor de finder deres lovlige beskæftigelse

eller handler med militære droner eller komponenter der er beregnet til eller kan anvendes i militære droner det fremgår at forbuddet skal gælde for alle offentlige og private myndigheder virksomheder og institutioner foruden privatpersoner i danmark jeg vil gerne understrege

og regeringen lægger stor vægt på

alle investorer i danmark investerer ansvarligt og at de tager etiske og moralske hensyn i betragtning men der er

se bredere på udfordringerne ved ansvarlige investeringer og nøje overveje om netop droner bør være i fokus for et eventuelt investeringsforbud frem for visse andre typer våben

er der flere problemstillinger man bør

med i overvejelserne for det første er det vigtigt at forstå at droner jo alene er ubemandede fly og derfor ikke i sig selv er et ulovligt våben droner er altså ikke omfattet af internationale konventioner som forbyder deres anvendelse som det for eksempel er tilfældet med klyngevåben og landminer det er også vigtigt at huske at droner også udvikles og anvendes til civil brug og til særdeles nyttige formål

på miljøområdet af søredningstjenester til at fragte redningsudstyr frem til nødstedte og til andre fornuftige formål det er alt sammen noget som vi

anvendelsen af bevæbnede droner kan rejse

her er det vigtigt for mig at slå fast at det for regeringen derfor er helt afgørende

droner som andre våbentyper anvendes i overensstemmelse med de folkeretlige regler herunder at civile i videst muligt omfang beskyttes på den baggrund har vi også fra dansk side budt det velkommen at fns særlige udsending for menneskerettigheder og terrorbekæmpelse ben emmerson vil udarbejde en rapport om anvendelsen af bevæbnede droner inklusive om konsekvenserne for civile

vil et investeringsforbud rettet mod droner stride mod en række elementer i forsvarsforliget for to tusind og tretten til

og jeg er helt klar over at enhedslisten

en del af den aftale erhvervsfremmende tiltag og et øget samarbejde mellem danske virksomheder og forsvaret var en del af forliget

indgik at forsvaret kan støtte etableringen af et dansk testcenter for ubemandede fly

de grunde mener vi at fortsat dialog med de lande der anvender bevæbnede droner er vejen frem ikke et investeringsforbud i danmark er der allerede taget flere initiativer

at fremme etiske og ansvarlige investeringer som også omfatter droner lad mig nævne et par eksempler her vi har udarbejdet en vejledning på baggrund af fns principper om ansvarlige investeringer som skaber rammerne for at inddrage samfundsansvar i

danske virksomheder har efter reglerne i årsregnskabsloven pligt til at redegøre

for deres politik for samfundsansvar vi har oprettet mæglings og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd og endelig er rådet for samfundsansvar ved at se nærmere på hvordan man kan fremme ansvarligheden i investeringer i statsobligationer det er regeringens holdning

ikke er en farbar vej at forbyde investeringer i militære

det skyldes som nævnt at droner ikke er omfattet af internationale konventioner som forbyder deres anvendelse at droner også anvendes til civil brug og til nyttige formål

forbud vil stride mod flere elementer

til sytten af de nævnte grunde kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget om et investeringsforbud rettet mod militære

lægger regeringen stor vægt på at investorer i danmark tager etiske hensyn i betragtning

derfor enig med enhedslisten i at der er behov for

se på om vi skal tage yderligere tiltag for at styrke investorernes samfundsansvar i lighed med flere andre lande

bør vi se på et forbud mod investeringer i virksomheder som producerer de konventionsomfattede våben antipersonelminer altså landminer rettet mod personer og klyngevåben jeg har derfor bedt rådet for samfundsansvar om at se på spørgsmålet herunder på hvordan indførelse af et forbud mod konventionsforbudte våben for eksempel landminer og klyngevåben bedst kan udformes i danmark jeg håber at enhedslisten vil bakke op om det initiativ

et forbud mod investeringer i eksempelvis landminer

investeringer i i visse våbentyper som man finder

er det jo sådan at fn er bekymret for konsekvensen for folkeretten og for de civile af den brug af droner som bliver benyttet

en rapport fra new yorks universitet anslår at

tre tusind to hundrede civile pakistanere er døde som følge af de her amerikanske droneangreb derfor kunne jeg godt tænke mig at høre fra ministeren om om ministeren godt kan forstå hvis der er danskere der finder det uetisk at deres pensionspenge bliver investeret i de droner der slår uskyldige

klyngevåben og landminer som

at sige at de aftaler danmark indgår skal vi

hvordan usa har anvendt

præsident obama for

den her sag og der skal ikke være nogen tvivl om at vi fra dansk side ligger på den meget restriktive linje der er behov for at vi sammen med andre lande bliver ved med at fastholde også over for blandt andet usa at international accept af anvendelsen af bevæbnede droner klart forudsætter at landene herunder usa ikke anlægger en maksimalistisk fortolkning af reglerne udenrigsministeriet er også sammen med andre eu lande i dialog med usa om

militære droner der slår uskyldige civile ihjel i pakistan og andre steder i verden det synes jeg er dybt problematisk

hvor man kigger på om man kan forbyde investeringer

vi opfordrer fra regeringens side til at man følger de retningslinjer om man så skal investere i våbenproducerende virksomheder eller ej er jo en grundlæggende etisk overvejelse som det i sidste ende vil være op til den enkelte investor eller

gøre sig og derfor er det jo så vigtigt at investorer forholder sig aktivt til de virksomheder og objekter som de investerer i

at rådet for samfundsansvar jo netop nu er

at udarbejde en vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer og det gør de i samarbejde med forsikring pension investeringsforeningsrådet finansrådet og

på baggrund af debatten sidste år om danske pensionsselskabers investeringer i statsobligationer fra visse afrikanske lande der er kendt for systematiske overtrædelser af menneskerettighederne

faktisk store forventninger til arbejdet fra

første gang vi i den her folketingssamling diskuterer

en længere forespørgselsdebat om det samme tema nemlig

en forespørgselsdebat der var rejst af dansk

få nogle relativt klare besvarelser fra de to ministre fra regeringen der medvirkede i i den forespørgselsdebat det var henholdsvis justitsministeren og

nogen tvivl om at venstre ser at dronekapaciteten

enhedslisten så ikke er en del af

erhvervs og vækstministeren netop var inde på i sin besvarelse

center der planlægges opført i odense som et eksempel men men derudover må man jo sige at

forbud skulle føres ud i livet hvem skulle kontrollere det så i bund og grund

er der mange mangler ved det her beslutningsforslag men politisk er venstre også lodret imod forslaget vi mener ikke at der

et forbud mod at man kan investere i

potentielt forbud mod investering i landminer og

søren pind har været ude at sige

nikolaj villumsen også var til stede i hvert fald i folketingssalen jeg

nikolaj villumsen også lyttede efter hvad der sagt men jeg tror det for jeg anser herre nikolaj villumsen for faktisk at være relativt

også en diskussion der finder sted i usa

hvor jeg sagde følgende der er både i danmark og også internationalt ikke mindst i usa en debat om droner og anvendelse af droner som bekendt er folkeretten jo på ingen måde krystalklar og debatten om droner egner sig heller ikke til at give håndfaste konklusioner derfor er venstre også tilfreds med de to ministres besvarelse her i dag altså for to måneder siden som relativt tydeligt forklarer hvordan regeringen ser på anvendelse af droner og det vil vi gerne kvittere for

folketinget noterer sig at droner kan være nyttige og effektive kapaciteter i et moderne forsvar herunder til brug for indsamling af oplysninger

man skal være opmærksom på den internationale debat der finder sted ingen tvivl om det men

mod at investere i virksomheder der producerer eller handler med militære droner

foreslår at det ikke skal være tilladt for danske banker pensionskasser virksomheder og privatpersoner med flere at investere i virksomheder der producerer eller handler med militære droner eller komponenter dertil

andersen airport

teknologien både den der bliver forsket i og

mange andre steder i danmark forskes der også i anvendelsen af droneteknologi

komponenter til droner

droner en ny teknologi

fremtidens landbrug miljøovervågning overvågning af klimaforandringer

teknologiudviklingen

og ude i den store verden når de investerer og når der produceres omvendt

som ikke vil kunne anvendes militært et eksempel

tjener i dag et militært formål det samme gælder mange andre produkter

på den baggrund kan socialdemokraterne ikke støtte det foreliggende

lige præcis kan forbyde investeringer i klyngebomber og landminer

at der er visse våbentyper som er så uetiske at bruge at vi forbyder brugen af dem i forhold til situationen i odense

kan bekræfte at det er sådan at

airport og at boeing er

producerer de mange militære droner som er anklaget for at have slået tusinder af uskyldige

danske forsvarsstrategi der bygger på at der skal være et testcenter i odense

ordføreren kan forstå hvis der er danskere der

som producerer militære droner der slår tusinder af civile ihjel i pakistan

over danmarks tredjestørste by odense og om ordføreren kan forstå hvis der er danskere der finder det lidt problematisk og uetisk at deres pensionspenge kan blive investeret i netop de militære droner som slår

interessant og har samlet sig

det bruges i dag eller skal bruges til overvågning af grafittimaleri på tyske tog

som ordføreren henviser til mange forskellige typer af flyvninger

umiddelbart er jeg ikke bekymret for at man

forsker i ny teknologi der kan bruges alsidigt og til at løse

det måske ikke er den helt store motivation

på et forkert tidspunkt og det håber jeg også enhedslisten

de teknologier som vi i danmark

vækst og beskæftigelse og som vil medføre en lang række nyskabelser inden for teknologiens verden

til gavn for en lang række forskellige erhvervsmæssige aspekter andre har

forsøg at man i stedet for at sprøjte

droner som kan scanne markerne og

ukrudtsplante dermed kan man

ikke forstå at enhedslisten har så meget imod

er jo ikke bare at man man vil efter de mennesker som man i enhedslistens optik mener er krigsgale nej man vil sådan set komme efter alle dem der tillader sig

inden for en lang række forskellige industrier og erhverv i hele verden derfor er

ganske ubegribeligt at man vælger at

i afghanistan ja det har man men jeg synes måske også enhedslisten må reflektere

har reddet en masse menneskeliv

udstationerede nato soldater i afghanistan faktisk mulighed for at lave en effektiv undersøgelse af hvad der ligger bag den næste række bjerge og kløfter

ikke sådan at droner

positiv indflydelse på og en masse gode nyskabelser ud er set i forhold til blandt

folk der er blevet væk der er uanede mængder af

inden for forskellige initiativer

ikke forstå at enhedslisten har så forfærdelig meget imod

ikke forstå at man har så meget imod at skabe danske arbejdspladser på fyn jeg synes simpelt en gåde

debattere hvordan vi kan få bugt med de folk der har lyst til at investere i droneudvikling som andre har nævnt før

er det jo med til at skabe en masse job i danmark og man mener faktisk

armslængdeprincip over for privat

er fuldstændig diametralt modsat af

hvert fald i dansk folkepartis optik er det som danmark har brug for så vi kan på ingen måde støtte

det er jo ikke sådan at det kun er danmark og vores allierede der benytter sig af droner vi har set at at hizbollah har fløjet droner ind over

ved at kineserne

droner dermed kunne jeg godt tænke mig at høre fra dansk folkeparti om

deler enhedslistens målsætning om at der bør være klare internationale regler for brugen af droner eller om

slet ikke bekymrer sig for at fjendtligsindede lande eller bevægelser

det ud fra en militærmæssig synsvinkel er en oplagt opgave at man

hvordan man skal forholde sig til at også

skal jeg sige the bad guys begynder at bruge droner

og det tror jeg man har meget svært ved at lovgive sig ud af så siger ordføreren fra enhedslisten at at det her kun er for militærfly men hvis jeg læser andensidste

at det er alle droner man ønsker den her liste over

og få dem skilt fra de civile droner så vi sikrer at de positive formål som

ikke bliver ramt af det her forslag det er baggrunden for det

som ordføreren siger ordføreren siger at vi i nato bør drøfte

hvordan man skal bruge droner men kan ordføreren ikke bekræfte at der er lande

også lande og bevægelser som danmark ikke altid er enig med og bryder sig om som er i besiddelse af droner og at det derfor vil være en fordel for danmark

blive gjort op med at også the bad guys de dårlige mennesker som har en dårlig indgangsvinkel til demokrati og forståelsen af hvad det indebærer af rettigheder og pligter

bruge nyudviklede produkter ligesom de har gjort med internettet og en masse andre ting som er

opfundet af hæderlige ordentlige mennesker til et godt og seriøst formål men som desværre havner hos mennesker med en anden dagsorden men det kan man altså

forbyde danske investorer danske virksomheder og danske privatpersoner at gå ud og investere i og være med

at få en masse positive ting

ind i den danske vækstkultur

udviklingen af førerløse fly

så mange muligheder for danske virksomheder og hvis ikke

overhalet af asien fjernøsten og alle mulige andre steder hvor der er folk der får lov til at håndtere de her ting det synes jeg jo retfærdigvis

atomkraft i danmark eller om vi skal til

droner det er vi ikke tilhængere af for det første er regeringen ikke imod droner for det andet synes jeg også det vil være udmærket hvis danske virksomheder

skabe job på produktion af

er efterspurgt i udlandet og på den måde skabe noget eksport og noget indtjening til vores velfærdssamfund

faktisk alle partier på nær enhedslisten har lavet et forsvarsforlig hvor det indgår at

mange mener at lige netop droner og droneteknologi kunne være fremtiden for

militæret og flyvevåbnet på meget lang sigt derfor

at forbyde investeringer i droner droner

det er også vigtigt at få udviklet droner til civile formål hvis der globalt skal indkøbes

synes vi også det vil være udmærket hvis det er danske virksomheder som kan levere droner og på den måde skabe job og lave indtjening til velfærdssamfundet med de begrundelser kan vi ikke støtte det

udelukkende civilt brug og så droner

pakistan hvor man bomber og slår

ihjel og i den sammenhæng også om de radikale ikke finder den

brug som lige præcis bliver benyttet i eksempelvis pakistan

og hvordan man bruger droner ligesom man kan diskutere brugen af

det synes jeg er en diskussion som herre nikolaj villumsen skal tage med med min kollega herre rasmus helveg petersen som er udenrigsordfører eller fru zenia stampe

eller med forsvarsministeren eller udenrigsministeren det vi diskuterer her er om vi som sådan vil forbyde investeringer

modstander af men jeg kan sagtens forstå at der selvfølgelig skal være en diskussion af om det er i orden at dræbe civile

tusinder af uskyldige civile det er jo også derfor at enhedslisten har stillet det her forslag det er jo lige præcis fordi vi som rigtig mange andre danskere finder det dybt uetisk at vores pensionsmidler ender med at blive investeret i de her

militære droner der slår uskyldige mennesker ihjel rundtomkring i verden derfor undrer

af at vi har stillet det her forslag

jensens pensionspenge kan ende i militære droner der slår

droner som sådan

ikke der er noget problem i at man investerer i at udvikle droner det der er problemet er jo hvis man bruger droner på en måde så man slår

deciderede likvideringer af personer og slet ikke i andre stater og det er jo det

jeg egentlig hører herre nikolaj villumsen spørge ind til når han nu har stillet opfølgende spørgsmål

selv rejser i det beslutningsforslag

er at enhedslisten foreslår at det ikke skal være tilladt for banker og pensionskasser og så videre at investere i virksomheder der producerer eller handler med droner eller komponenter hertil der hvor det bliver interessant

næsten høre på det herre nikolaj villumsen siger at han underforstået mener at det er en hvor der hænger en bombe under men det er jo også et definitionsspørgsmål som for mig at se ikke er afklaret

jeg selv i en konference om droner her for

nogle håndholdte droner som man kan bruge til at kigge rundt om en husmur det jo ikke en bevæbnet drone men det er immer væk en drone som man allerede i dag benytter sig

derfor er vi inde i et spændingsfelt hvor man

er for et spørgsmål man ønsker at rejse og hvad det så også er for et forbud man ønsker at gennemføre fra regeringens side

set taget det initiativ at forbyde investeringer i klyngevåben landminer og andre konventionsstridige våben netop fordi det er klart defineret og derfor

skal være pensionsopsparernes penge der bliver brugt til umenneskelige våben og

bliver brugt til at slå mennesker ihjel i sf mener vi dog at der faktisk

gode funktioner i forhold til droner vi anvender i dag droner på en række områder klima og energiinitiativer er allerede nævnt i forhold til større landarealer men det kan jo også være som et led i vores miljø og klimaovervågning ikke mindst på arktis hvor man jo også har en diskussion

droner det er så igen i militært regi ikke nødvendigvis med bomber men droner

skibe men måske også miljø og forureningskatastrofer der kan foregå i de arktiske egne derfor er

også en lang række andre ting hvor man faktisk kan

benytte droner med fordel

anvendelsen af droner kan være problematisk i forhold til de internationale normer sådan som det også har været rejst derfor er det selvfølgelig

de droner man man afsøger også i danmark leveres til kunder der efterlever menneskerettighederne

at vi kan tage den diskussion i forhold til hvordan man overholder de regler for krigsførelse som i øvrigt

brud på en sådan aftale skal selvfølgelig have nogle klare konsekvenser det har det i øvrigt allerede i dag og derfor er det klart

kan man diskutere i forhold til investeringerne

set det skridt som erhvervs og vækstministeren allerede har taget blandt andet i forhold til klyngevåben og landminer

også gerne understrege at jeg også har bidt mærke i den

der vil man netop fra amerikansk side faktisk stramme op i forhold til den anvendelse af droner som er våbenpåførte

dermed så bliver brugt til offensive aktioner i andre lande

vi begynder at få problemet ikke mindst hvis man så går ind i et land hvor man end ikke har erklæret krig eller ikke

har forholdt sig til det men det er jo en diskussion

man vil erklære et land krig eller noget helt andet og det synes jeg derfor også er et mere udenrigspolitisk spørgsmål det er ikke et spørgsmål om selve investeringen

opfatter det som en ulovlig indtrængen i et land og det er et helt andet spørgsmål om konventioner som jeg synes

et andet sted så på den baggrund vil jeg

støtte beslutningsforslaget jeg kan sagtens se

men jeg synes der er en række svagheder i det man lægger frem som gør at vi ikke kan støtte

som bekymrer enhedslisten ligesom det selvfølgelig også er brugen af landminer og brugen af klyngebomber der

bekymrer os og fører til at vi støtter regeringens intention om at forbyde investeringer i netop det her

godt tænke mig at høre sfs ordfører herre jonas dahl

droner så vi sikrede mere klare internationale regler på det her område

fora i de her år hvad er en drone og hvornår er det en militær drone og hvornår benytter man ikkemilitære droner inden for militæret så det er altså noget som bliver diskuteret ganske ganske nøje

som jeg har hørt det i forhold til definitionen på en drone

jo den diskussion som herre nikolaj villumsen så gerne vil have jeg skal klargøre her i dag det kan jeg ikke på

det foreliggende grundlag men jeg medgiver gerne at

som jeg har bidt mærke i det eller det seneste jeg har hørt er

fra fns side begyndt at interessere sig for hele definitionen

ved den konference jeg deltog i her for relativt kort tid kort tid siden

om at vi fra dansk side kunne lede an i

forkastet eller modtaget positivt internationalt det er derfor

det er ærgerligt at det

sf ikke kan bakke op om det

så høre sf om man kunne overveje

den forespørgsel man har til rådet for for samfundsansvar hvor man jo lige nu undersøger som jeg forstår ministeren om vi skal forbyde investeringer i landminer

har ministeren bedt rådet for samfundsansvar om at tage stilling til de ting der ligger i forhold

våben altså antipersonelminer og landminer og klyngevåben

konventioner der allerede er gældende på området

på godt og ondt er nogle udfordringer i at droner ikke er omfattet af de eksisterende konventioner

kigge nærmere på men der er vi igen inde

den udfordring vi har jeg medgiver gerne at det ikke er specielt klart formuleret nogle steder

der er nogle fordele ved at benytte droner en række steder men jeg er enig i at der er nogle udfordringer særligt når det drejer sig om

i andre lande med væbnede styrker

jeg medgiver at der er en række problemstillinger

etisk karakter og af juridisk karakter

enhedslisten ikke med det her forslag tænker på droner anvendt til fredelige formål som klimaovervågning og andre ting så lad

anvendelsen af droner til militært formål

er helt klart at der er en kæmpestor international diskussion for øjeblikket det er en balance imellem sikkerhedshensyn på den ene side og frihedshensyn på den anden side der er også etiske diskussioner

hvad en stigende anvendelse af militære droner vil betyde i forhold til om tærsklen for at gå ind i en krig bliver sænket fordi det er lettere at sidde langt væk og trykke på knappen end

der er også en lang række juridiske problemstillinger knyttet til anvendelsen af militære droner

er om det juridiske rammeværk simpelt hen er i orden vi ved jo at folkeretten gælder når vi anvender droner i krig men hvad så når man anvender militære droner i forhold til lande som vi ikke har erklæret krig imod der holdt obama jo her forleden dag

hvor han medgav at der er simpelt hen behov for at kigge på det her juridiske rammeværk

omkring anvendelsen af droner og det synes jeg er på høje tid jeg synes det er dybt kritisabelt at usa ikke tidligere har taget fat på den her diskussion og har lavet et klart regelsæt for anvendelsen for vi ved at det er militær lovgivning altså

som gælder i forhold til anvendelsen i lande vi er gået i krig med men det er jo i princippet fortsat den civile lovgivning som gælder

i forhold til lande som man ikke har erklæret krig

skridt i den rigtige retning vi ved også at der faktisk er gået mange civile liv civile liv tabt i forbindelse med anvendelsen af amerikanske droner

på den anden side ved vi også at anvendelsen af militære droner

hvis man bruger andre militærstrategiske redskaber og det bliver man jo også nødt til at

så anvendelsen af droner

og ulemper som udgangspunkt mener vi ikke at

dirigere i forhold til danske virksomhedsinvesteringer i den her teknologi men vi er helt med på at få en diskussion

der er i allerhøjeste grad brug for en opstramning på det område men på baggrund af det

problematisk politisk forslag at man fra lovgivers side vil gå ind og lege moralens vogter

investeringer i produkter som ikke er ulovlige i forhold til konventioner

det vigtigste for eksempelvis danske pensionskasser og danske virksomheder må

investeringer jeg vil da gerne have at min pensionskasse sørger for at investere pengene så godt

og så kan vi her i folketinget og internationalt lave konventioner og lovgivning

som afpasser hvad man må og hvad man ikke må men så lang tid

fra folketingets side gå ind og bestemme hvad man må investere i og hvad man ikke må investere i det er en formynderisk

holdning som hører en helt anden og svunden tid til at vi

bedre end alle mulige andre

folkepartis side imod droner

set for droner og og ville synes det var helt malplaceret i

lovgivning for det hvis det overhovedet kom på tale i det danske folketing så både af principielle

i eksempelvis det amerikanske forsvar og som forårsager store civile tab brugen af droner i kampen mod terror er i mange tilfælde direkte kontraproduktivt det er kontraproduktivt fordi det splitter og ødelægger de civilsamfund hvor man konstant må leve i usikkerhed i frygt

ikke bare kontraproduktive de er også et stort menneskeligt

uden for konventionelle krigszoner hvilket efter al sandsynlighed overtræder international ret

de mennesker der bor og lever der de såkaldte præcisionsangreb som ikke levner mulighed for retsforfølgelse

er dybt dybt problematiske retssikkerhedsmæssigt og i forhold til international lov i fn har man ved flere lejligheder stærkt kritiseret brugen af militariserede droner man har sat spørgsmålstegn ved

hvorvidt det overtræder konventionerne på området den fireogtyvende januar i år gik fns specielle rapporteur ben emmerson så langt som til at starte en undersøgelse af konsekvenserne for civilbefolkningen og menneskerettighederne ved det amerikanske droneprogram i enhedslisten deler vi fns bekymring for militariserede droner vi mener at brugen af droner uden for krigszoner er brud på folkeretten og brud på menneskerettighederne og det er kontraproduktivt for målet om at skabe fred og stabilitet hvilket er det mest effektive våben

bekæmpe terrorisme så længe det er tilladt for danske banker for danske pensionskasser og virksomheder og privatpersoner

investere i virksomheder der er med til at udvikle og producere komponenter til militariserede droner finder der altså en økonomisk støtte til produktion af militariserede droner sted på dansk jord det synes vi

at der så længe der ikke er skabt klare internationale regler for brugen af militariserede droner bør være et investeringsforbud vi kan ganske enkelt ikke leve med at der fra dansk side investeres uden klare internationale regler uden en sikring for at de investeringer der bliver lavet ikke fører til drab af uskyldige civile rundtomkring i verden i dag er det blevet nævnt at regeringen åbner for at kigge på et forbud mod investeringer i landminer og klyngebomber fra enhedslistens side støtter vi varmt det og der skal lyde en klar opfordring til at regeringen medtager investeringer i militære droner i det her så længe der ikke er klare internationale regler så længe vi må konstatere at militære droner bliver brugt uetisk rundtomkring i verden så længe bør danmark ikke bidrage

øge produktionen af militære

selv det her med at det var uetisk med de her investeringer

for at sige det ligeud at det skulle være uetisk at udnytte og udvikle nogle systemer nogle teknologier som også er til gavn

som eksempelvis er udstationeret i afghanistan

udenrigstjeneste og som eksempelvis skal bruge de her droner til at lave overvågning og sikre at der ikke holder nogen inde bag næste hold bjerge og

skyde dem ned med missiler og alt muligt andet man kan bruge dronerne til mange

men jeg kvitterer da for at dansk folkeparti er engageret i sagen hvorfor synes enhedslisten det her er uetisk

det er uetisk fordi man anslår at tre tusind to hundrede uskyldige civile er blevet slået ihjel alene i pakistan et land som hverken danmark eller usa er i krig med dermed er det både i strid med folkeretten og dybt problematisk at uskyldige civile bliver bombet ved de amerikanske militære droneangreb

international regel for hvordan man må benytte sig af droner vi kan konstatere at brugen af militære droner i dag slå tusinder af uskyldige civile ihjel

det noget vi bør tage ansvar for her i folketinget så bør vi sikre at herre og fru jensen når de putter deres penge i pensionskassen ender

der skaber en drone der slår uskyldige civile ihjel rundtomkring i verden det synes vi er etisk og vi synes at det ikke at handle det at sige nej i folketinget i dag

som virkelig mener at droneteknologi kan bruges til rigtig rigtig mange positive ting

krigsmæssig karakter

hensyn til miljøovervågning og alt muligt andet

forureningsbekæmpelse som

at vi støtter hvis nogle vælger at bruge penge på at støtte virksomheder som udvikler droneteknologier

til at sikre vores udstationerede soldaters sikkerhed

skal godkende at man kan udvikle droner til gavn

med ordførerens egne ord at der er en forskel på miljøovervågning og brugen af militære droner enhedslisten

i dag det her forslag rettet mod brugen af militære droner

der er ting der er uetiske at investere i det har tidligere i debatten været oppe

atomvåben jeg er enig vi har en regering som heldigvis arbejder for at se på om man ikke kan forbyde investeringer i landminer og klyngebomber

der er ting der er så umenneskelige våben der er så umenneskelige at bruge at vi ikke bør investere i dem

og kontraproduktiv for det formål vi har

en bedre forbrugerbeskyttelse blandt andet

ønsker forslagsstillerne at alle flyselskaber både danske og udenlandske bliver omfattet af ordningen at alle flyselskaber stiller en garanti til rejsegarantifonden og at alle flyselskaber indbetaler fem kroner per rejsende til

enig med forslagsstillerne i at det vil være optimalt med en ordning som omfatter alle flyselskaber men som det ser ud i dag

er selv store udenlandske flyselskaber som sælger mange billetter til danske forbrugere over nettet ikke nødvendigvis omfattet jeg er derimod ikke enig i at yderligere dansk særlovgivning på området er vejen frem indførelse af et passagergebyr i danmark kan meget vel vise sig

være en reel forbrugerbeskyttelse af flere grunde

vil et krav om en garantistillelse fra flyselskaber være yderst vanskelig at sikre i forhold til udenlandske flyselskaber og det skyldes primært at det rent praktisk er meget vanskeligt at håndhæve dansk lovgivning i andre lande for det andet kan garantien i kombination med et passagergebyr have den konsekvens at særligt lavprisselskaber vælger at flytte deres afgange til for eksempel nordtyskland eller sydsverige hvis omkostningerne ved at flyve fra danmark bliver

vil der være en væsentlig større risiko for at statskassen som i dag garanterer for rejsegarantiordningen vil lide tab hvis store udenlandske flyselskaber går

lige give et helt konkret eksempel enhedslistens forslag indebærer at alle flyselskaber og alle passagerer der flyver fra en dansk lufthavn er omfattet af garantien altså både de udenlandske og danske flyselskaber og udenlandske og danske passagerer det betyder at hvis et stort udenlandsk flyselskab med afgang fra

vil rejsegarantifonden og så i sidste ende statskassen skulle dække omkostningerne for alle rejsende med det pågældende flyselskab både de danske og udenlandske det er en væsentlig forskel

dyrt for den danske ordning som reelt kommer til at holde hånden under både de udenlandske flyselskaber og de udenlandske

vil flyselskaber som har en stor andel af rejsende fra danmark blive pålagt en disproportionalt stor udgift som

og en sådan fælles løsning er ikke noget man gør sådan lige i et snuptag det vil selvfølgelig kræve opbakning fra de andre lande

afsøge mulighederne for af de ovennævnte grunde kan regeringen ikke

jeg kan jo forstå på den rapport der nu ligger på ministeriets hjemmeside og også på det følgebrev

er kommet at det er helt tydeligt at branchen har peget på en række problemer

for nogle løsningsforslag som de

løse de problemer som som bliver rejst her

så mange flyrejsende

hen stå i en uoverskuelig situation i forhold til at skulle dække et eventuelt erstatningskrav det var et af de eksempler jeg nævnte i min indledende

særlov og sådan som det fungerer i øjeblikket virker den jo altså konkurrenceforvridende over for de selskaber som er tilsluttet

er et fælleseuropæisk anliggende hvor er det så lige

man kan høre at eu er i gang med at tage nogle initiativer på det her område jeg kan nemlig ikke høre det

man har på et tidspunkt i marts måned udgivet

det der hedder en meddelelse fra kommissionen og jeg skal da lige love for at der jo ikke engang er tale om hensigtserklæringer i det her der er tale om at man vil opmuntre medlemsstaterne

rigtig rigtig mange år før der

sige hvornår det kan ske men jeg kan sige at det er noget af det som vi vil arbejde

at få ændret den nuværende rejsegarantifondslov det er uden tvivl noget vi bør se nærmere på og som også kræver en ændring vi har en situation i dag hvor de høje

og garantier ikke afspejler den nuværende situation vi kan komme til at stå i en situation hvor nogle rejsearrangører kommer til at dække konkurser hos flyselskaber hvilket ikke var meningen med loven derudover

vi erkende at visse flyselskaber der i dag flyver ud af danmark ikke er omfattet af ordningen hvilket i den sidste ende kan virke konkurrenceforvridende

der også rigtig mange gode tiltag at hente i dette beslutningsforslag men desværre er der også punkter der ikke behandles det er positivt at der sigtes mod at oprette et økonomisk beredskab som følge af et bidrag på fem kroner per passager ligesom det er en god idé med bagatelgrænsen på de fem hundrede kroner per billet desværre er det et problem i forbindelse med rejsearrangørerne det virker urimeligt at garantikravet skal opretholdes over for rejsearrangørerne uanset om købet sker via en rejsearrangør eller på egen hånd såfremt de fem kroner skal betales derudover har vi et problem i og med at man ikke kan kræve garantier hos alle flyselskaber og dermed forvrænge

derudover kan vi opnå nogle problemer da det i en obligatorisk obligatorisk ordning bliver svært at sondre mellem privatrejsende og forretningsrejsende

hvordan et rejseankenævn skal finansieres intentionerne er rigtig gode men en ændring kræver mere tilpasning samt flere overvejelser således at nye problemer og utilsigtede konsekvenser

nogle positive ting men også nogle negative ting jeg vil bare

om det giver anledning til at man så måske i

på tværs af partierne og måske

herre henning hyllested skal lytte til hvad der bliver sagt og så måske prøve at fremføre nogle af de problemstillinger som der har været tale om og så efterfølgende egentlig prøve

der er noget arbejde der foreligger men som jeg egentlig startede med at tilkendegive

socialdemokraterne at sikre en god forbrugerbeskyttelse det gælder naturligvis også for rejsende der kan risikere at strande i udlandet eller skulle betale egen hjemrejse hvis det flyselskab som

man er rejst ud med har købt billet hos går konkurs under den her konkrete rejse vi har desværre set alt for mange eksempler

og derfor har socialdemokraterne tidligere også været med til at udvide rejsegarantifonden vi var med til at indføre en model på området der trådte i kraft i januar to tusind og ti og modellen var

udelukkende dækker flyrejser foretaget med selskaber der

men modellen var dengang et skridt i den rigtige retning stemte vi for i øvrigt sammen med resten af folketinget kritikken viste sig ellers berettiget for efter norwegiandommen i to tusind og tolv ved vi at netop etableringen af et selskab langtfra gælder alle flyselskaber

annoncerer på internettet og det er jo også sådan at forbrugernes købsadfærd har ændret sig

blandt andet også hos mange selskaber der ikke har kontor i danmark så med andre ord

de nuværende regler ikke op til formålet i den oprindelige lov og sikrer ikke forbrugerbeskyttelsen

mange danskere og den nuværende lovgivning er derfor utidssvarende og tager ikke højde for hvordan salgssituationen er

med b en hundrede og sytten som vi behandler her i dag har enhedslisten foreslået en ny model det er prisværdigt og det er også nødvendigt men desværre

medfører den foreslåede model en række nye problemer for det første

er der en omkostningstung model særlig for danske flyselskaber erhvervs og vækstministeriet vurderer at der skal opbygges en fond i størrelsesordenen fem hundrede til

million kr idet den foreslåede ordning også vil gælde når meget store udenlandske flyselskaber går konkurs derudover

skal den danske statskasse eventuelt gå ind og dække de meromkostninger der måtte være eftersom den foreslåede gebyrordning fokuserer på rejsende fra danske lufthavne

vil altså sige tab af konkurrenceevne for danske virksomheder

vil det også være svært at håndhæve den foreslåede ordning det drejer sig især om forslaget om en garantiordning og

krav over for udenlandske selskaber for det tredje vil danmark såfremt man indførte den foreslåede ordning forbryde sig mod internationale forpligtelser som følge af chicagokonventionen

er danmark nemlig ifølge trafikstyrelsen forpligtet til at modtage fly fra andre lande i danske lufthavne uden at stille særlige krav eller lægge særlige hindringer

ikke indføres en licensordning eller bødestraf eller andre sanktioner uden vi kommer på kant med konventionerne derudover skal danmark overholde eu forordningen om passagerrettigheder så alt i alt er det derfor ikke muligt at indføre den model på området uden om eu

løsningen skal findes problemet er af grænseoverskridende karakter og derfor bør løsningen også findes i fælleseuropæisk regi socialdemokraterne opfordrer derfor regeringen til at kæmpe for en fælleseuropæisk løsning der sikrer forbrugerne bedre beskyttelse derfor støtter socialdemokraterne

hvad vi snakker om herinde om det er cabotage eller hvad det er så bliver eu undskyldningen for at vi det skal være et fælleseuropæisk foretagende

tale nævnt at det her kan komme til at tage rigtig rigtig mange år med det tempo som eu kommissionen

nævner altså man kunne jo blandt andet spørge herre henning hyllested om han

hvis han ønsker at den konkurrencemæssige situation

tilbage til start således at forstå at det alene

ville blive forringet jeg synes jo at

det er et nobelt og sympatisk udgangspunkt herre henning hyllested

nævnt så mange ting som desværre betyder at der er forhindringer

hvor vi dels kan højne forbrugerbeskyttelsen

rapporten at der er bred enighed blandt interessenterne hvilket

så må man jo handle og så kan man selvfølgelig godt bruge skraldespanden der hedder eu og sige at

sigte på at dække de flyrejsende det tager

flyselskaberne det tager sigte på at dække de flyrejsende der kommer i klemme ved eventuelle konkurser ved at opkræve fem kroner per billet der er ikke noget som helst i eu

eller noget som helst der forhindrer danmark i på den måde at gå enegang det var dog en løsning

ikke at være bekymret for om jeg skulle have misset den pointe

jeg vil sige til herre henning hyllested

jo netop fordi vi er bekendt med hvad det er for nogle ting der er i øjeblikket vi har som ministeren jo sagde i sin tale

at det ikke er i overensstemmelse med den oprindelige lov det i overensstemmelse med

er sket nogle ting der er kommet en dom i juli to tusind og tolv som er kommet på tværs og derfor er det jo også at man bliver nødt til at se på hvordan vi så inden for den givne realitet den givne virkelighed kan agere

at vi sikrer en bæredygtig forbrugerbeskyttelse også i fremtiden

vi ikke skal stå her om et år igen og diskutere de her ting det kræver naturligvis også at

hele det politiske spektrum her i folketinget

kreditere enhedslisten for at det nu langt om længe er lykkedes at

et stort problem når man kigger på det

med forbrugerpolitiske øjne det er jo rigtigt som

shopper i bogstaveligste forstand rundt på internettet og køber selv deres

om de vil have service ombord om de vil have første klasse

at søge på forskellige søgemaskiner som

produkter man efterspørger alt det

det går galt når der er virksomhedskonkurser når der er flyselskaber der går ned eller

har kunnet se at det har givet problemer for en lang række af

fik en lovgivning som viste en langt større gennemsigtighed set i forhold til hvad for nogle rettigheder

køber en rejse hvis vi kigger på reglerne

ligeledes er det jo sådan at hvis man køber flybilletter alene så risikerer man ofte at man mister sine penge og man oplever også at folk ikke

vi har en række godkendte flyselskaber som er registreret i danmark jeg tror det er tre og tyve selskaber der er og så har vi nogle

norwegian som det blev sagt som ikke er er godkendt som

internationale lufthavne både fra billund og fra

ved at sige

beretning i udvalget hvor vi så kan få beskrevet hvad der egentlig skal til for at få de her ting highlightet

ødelægge den danske konkurrenceevne set i forhold til andre internationale flyselskaber for den anden balance vi skal huske på er jo at de danske virksomheder

dårligere end deres kolleger i andre lande men det er efter dansk folkepartis opfattelse

spørgsmål og nogle udfordringer som vi sagtens kan håndtere her i folketinget og jeg vil i hvert fald anbefale at vi kommer i gang med at få beskrevet de her ting

i forbindelse med udvalgsarbejdet jeg tror også at det var venstres ordfører der var inde på det her med at det

være en sondring og det kan være svært for folk at forstå det her med hvornår

som privat og hvornår den er købt som en erhvervsrejse for vi ved jo godt at hvis man rejser eksempelvis til wien med med sit arbejde og skal til et møde

er underlagt den her lovgivning derfor synes jeg også det er vigtigt at vi får tænkt det ind i det her arbejde

mener vi sagtens kan håndtere og under alle omstændigheder

som gør at vi nødt til at få en revision af rejsegarantifondens

da jeg så læste beslutningsforslaget kom jeg til at

at det jo egentlig sker ganske ofte at et

en garantiordning for danske selskaber eller rettere selskaber der er registreret i danmark

flyselskaber der ikke er registreret i danmark selv om vi deler det politiske ønske hos enhedslisten så synes vi at det her er en sag der skal ordnes i eu

også for små til at opkræve skatter eller afgifter i alle mulige andre lande end vores eget

kunne danske særregler på det her område også få den negative konsekvens at mange ruter ville flytte til hamborg

vores erhvervsliv nyder godt af og forbrugerne vil jo ikke være beskyttet alligevel at flyselskaber går konkurs er et europæisk problem og derfor er det

at beskæftige sig med som jeg har forstået

er eu i gang med at lave nye aftaler om ny lovgivning på det her område vi mener

arbejde for at flyrejser kommer ind under det såkaldte pakkerejsedirektiv og vi håber at enhedslisten vil støtte os i den sag

være at det bliver så attraktivt når der findes en beskyttelse

tiltrækkende at flyve ud af en dansk lufthavn at at man derfor siger så tager vi da med et flyselskab

grund af pris og alt mulig andet direkte flyruter og andre

er vigtige for forbrugerne er der jo danskere der allerede i dag vælger en international lufthavn vi har også mange der vælger at flyve

til en lufthavn fra danmark men så flyver videre med det samme selskab eller et andet selskab på en ny rute altså skifter fly og det

på internationalt plan jeg tror

og deler ministerens bekymring for at

hjemsted for flyruter hvis de synes det bliver besværligt på grund af

overbookning og forsinkelser og går ikke så meget på konkurssikring eller det

der er det bare jeg siger fint nok at man prøver på internationalt plan men nu drejer det her beslutningsforslag sig altså rent faktisk om flyrejsende der flyver ud af en dansk lufthavn og der er intet som helst der forhindrer

så jeg kan ikke forstå hvorfor man absolut vil afvente eu som jeg også gjorde opmærksom på over for ministeren har man på et tidspunkt i marts måned sendt en meddelelse ud som går

at man vil opmuntre medlemslandene så langt er man kommet i eu på det her område som jeg siger det kan tage rigtig rigtig mange år og

flyrejsende ud af danske lufthavne i klemme

som går på tværs af grænser og det

er jo mange danskere der

det er nogen god idé at vi laver danske særregler og jeg tvivler også på at vi kan levere reel forbrugerbeskyttelse fra en lille stat som danmarks

et eller andet der gør at nogle regler gør sig gældende i hele verden bare fordi vi har gjort det i danmark

det er derfor jeg mener at eu er en god idé og at

er en oplagt sag for eu

være omfattet af rejsegarantifonden så forbrugerne ikke lades i stikken når et flyselskab går konkurs for det vil da være godt hvis de mange udenlandske flyselskaber som i dag driver forretning i danmark og flyver med danske rejsende bliver omfattet af rejsegarantifonden det vil uden tvivl give forbrugerne en bedre beskyttelse end de har i dag alligevel

den rette medicin vi må erkende at vi lever i en globaliseret verden og det gælder ikke mindst i forhold til flyselskaber der er en risiko for at mere restriktive regler her i danmark vil føre til at hele flyselskaber eller bestemte afgange flytter til lufthavne i vores nabolande som i øvrigt også den radikale ordfører var inde på derudover kan et krav

også skal dække udenlandske selskaber og rejsendes omkostninger blive uforholdsmæssig dyrt hvis et stort udenlandsk selskab går konkurs vi kan samtidig få svært ved at håndhæve reglerne over for selskaber som ikke er fysisk placeret i danmark en indførelse af særlige danske regler på området kan derfor vise sig at give

og ikke give forbrugerne en bedre beskyttelse end de har i dag vi har netop gennemført

af garantiordningen som viser at der ikke er nogen nem vej som løser alle problemerne på en gang og derfor er løsningen også en fælles europæisk løsning det vil sikre en forbrugerbeskyttelse i alle europæiske lande når et flyselskab går konkurs og det vil give en langt bedre forbrugerbeskyttelse end hvis vi fra dansk side forsøger os med en lappeløsning som kun vil give nye udfordringer det at finde en fælles løsning i eu er selvfølgelig ikke noget som bare ligger lige for men vi bør fra dansk side sætte alle kræfter ind på at finde en løsning på europæisk niveau som netop vil give forbrugerne den reelle forbrugerbeskyttelse som enhedslisten efterspørger sf

enhedslisten foreslår i det her beslutningsforslag så kan man spørge hvad er så den rette medicin

opridser en række fordele og ulemper ved den nuværende ordning og konstaterer så i øvrigt at branchen er groft utilfreds med den måde det bliver kørt på

komme her i dag og sige jamen så prøver vi at tage nogle initiativer og de går i den og den retning det eneste man har henvist til

og have nogle mål man kører efter der det havde måske

er mange af os jyder som kører til hamborg fordi det er nemmere at flyve fra hamborg end det er

skal jyderne så være mindre dækket

end dem der bor i københavnsområdet der rejser sig altså en hel stribe andre problemstillinger som man er nødt til at forholde sig til derfor er løsningen altså at finde nogle fælleseuropæiske løsninger

de passagerer som alt andet lige også krydser grænserne når de

skal foregå på europæisk plan så er man herligt fri for at sige ret meget mere men

krav man vil gå ned i eu med og slås for og sige er det der skal løse problemerne er det nogle af de ting som ligger

hvor man kan sikre et ensartet beskyttelsesniveau for alle de europæiske forbrugere

europæiske borgere som benytter sig af at rejse med

i det øjeblik et flyselskab går konkurs

alle sammen stillet i den samme situation derfor handler det her jo om at sikre både tyskeren og danskeren og i øvrigt alle andre europæiske borgere på den samme måde således at vi sikrer os at vi rent faktisk får understøttet at

er en flytrafik som fungerer også i de tilfælde det ulykkelige skulle ske at et selskab går konkurs men i sidste ende

derfor handler det om at finde nogle europæiske løsninger hvad gør vi i

øjeblik et selskab som flyver ud af danmark

registreret i danmark skal den danske stat så til at sagsøge konkursboet

problemer som tegnes op i det her jeg tror på

lidt tilfældig og lidt rodet

en drøftelse af om man kan få ændret på de her ting

kan støtte forslaget som det ligger her skyldes det flere ting for

dernæst synes vi også at det er vigtigt

gennemskuelige regler på det her område

hvis man køber en ydelse af en virksomhed som skal leveres i fremtiden og virksomheden så går konkurs inden leverancen har fundet sted

også sige at man ikke generelt vil stille forbrugeren bedre ved det her forslag fordi de omkostninger som man pålægger flyselskaberne med stor sikkerhed det tror jeg herre henning hyllested vil være enig i vil blive væltet

alene sådan som det ligger her at man tvinger forbrugeren til at forsikre sig og der synes vi

at der skal være en valgmulighed det kan selvfølgelig på nogle områder være meget fornuftigt at man tvinger forbrugerne til at forsikre sig hvis konsekvenserne af det som man kræver forsikring imod

som regel gælder ved andre lovpligtige forsikringer men vi synes ikke rigtigt at det kan siges at være tilfældet her

om en aflysning af en sommerferie selvfølgelig er ærgerlig og kan være dyr kan

jo ikke siges at være en bombe under privatøkonomien

på de danske virksomheders konkurrenceevne i en international sammenhæng

betyde ringere konkurrenceevne for de danske virksomheder

fornuftigt men sådan som modellen er nu er

omkostningstung den indeholder elementer af tvang som

grunde kan vi ikke støtte beslutningsforslaget som

det jo er en af de ting der ikke har fungeret i den gamle ordning

ganske ganske få flyrejsende der

har forsikret sig af mange forskellige årsager men først og fordi det har været rigtig besværligt at finde frem til de der

elleve millioner passagerer ud af danske lufthavne

men det viser måske i virkeligheden et af de helt store problemer som man jo så ikke løser ved

måske en grundlæggende forskel i enhedslistens og liberal alliances syn på hvad det staten skal i forhold til den enkelte borger enhedslisten ønsker tvang vi ønsker frivillighed

jeg undrer mig også over at der ikke er flere der tegner en rejseforsikring men vi har altså tillid til at det må være borgernes valg

men det er jo ikke bare prisen det kunne jo være at det at man i danmark når man flyver ud af en dansk lufthavn har en konkursforsikring simpelt hen obligatorisk kunne være et konkurrenceelement og en inspiration i øvrigt for andre lande men det kunne da være et konkurrenceelement som betød

tager ligesom vi som jyder herre henning hyllested er jo jyde ligesom

på hvis vi tager til hamborg hvorfor vi så

omkostninger forbundet med det så der er jo rigtig mange elementer

som lovgivere er de bedste til at træffe de valg på forbrugerens vegne det tror jeg forbrugeren selv

forbrugere når man køber varer ind

tilfælde flyprodukter men vi synes ikke at forslaget rammer plet

at beskrive på et stykke papir hvor man gerne vil gøre nogle gode ting

tilfælde handler det jo om flyselskaber som er hjemmehørende i andre lande end danmark det kan være

vanskeligt at kommunikere med lad os tage et konkret eksempel cimber sterling da de gik konkurs jeg hørte for øvrigt til de mennesker som ikke fik tegnet sådan en konkursforsikring og krydset af i rubrikken så jeg var blandt de fire og halvfems

land på og det selskab på så det at man altså er hjemmehørende i andre lande som vi normalt ikke har de tætte samarbejdsrelationer med vil gøre det meget vanskeligt

garantistillelse det andet element og det har ordføreren for

jeg tror nok stadig væk at det er en realitet når man

snakker snakker med lufthavnene og når man snakker med flyselskaberne

med forslagsstillernes forslag uanset hvor mange penge det handler om

par af regeringspartierne legede før de kom

med mange forskellige ting men en af de ting som de legede med var at man skulle betale en ny form for lufthavnsafgift det blev heldigvis ikke til noget fordi der også var oprør i regeringspartierne

omkring de her ting men det blev heldigvis ikke til noget der kunne man dokumentere sort på hvidt

at det ville koste arbejdspladser og det ville koste afgange og det ville koste passagerer så

intensiv konkurrence med de nye lavprisselskaber og godt for det det viser at konkurrence hjælper

vil det betyde noget i konkurrencen med hamborg med malmø og med den nye lufthavn i berlin og måske også andre destinationer

hvis man spørger aktørerne selv ude i den verden og det er både flyselskaber og lufthavne i danmark

implikation når man forhøjer prisen

arbejdspladser man vil miste udvikling i danmark hvis man også mister flyruter så vores svar er at man løser det her på fælleseuropæisk plan det kan være gennem pakkerejsedirektivet

forhold men det er ikke noget vi solo skal kunne løse i danmark for

første kan vi ikke løse det og for det andet vil det have negative beskæftigelsesmæssige og destinationsmæssige konsekvenser

jeg anerkender selvfølgelig at prisen er et væsentligt konkurrenceparameter men vi

det er i hvert fald et kæmpe stort problem men men fem kroner

for der er prisen

en konkursforsikring det var kun fordi jeg var en lille kræmmer at jeg ikke gjorde det på min families vegne

lille hak i en rubrik

så sparer vi de penge det var så en dårlig investering for mit vedkommende men det

ordning vil betyde vil betyde

måske også berlin og andre lufthavne vil være lidt bedre stillede det er jo givetvis ikke det der tipper læsset

de mange andre afgifter vi har i danmark vil det kunne være med til at tippe

fem kroner personligt tror jeg ikke på at det har det store at sige på trods af af hvad lufthavnene siger

siger til mig når jeg har møder dem og der siger lufthavnene til mig at det vil have en betydning at

det er det der kan være med til at at vælte læsset så at sige så det bliver ikke bare et spørgsmål om tro det

spørgsmål om fakta i forhold til de aktører der er derude

ene element element det andet element er

kan gennemføres altså vi har ikke nogen mulighed for at komme efter de selskaber som er i lande som vi ikke har relationer til og det allerbedste

er altså stadig væk at gøre det på eu plan så det bliver en fælleseuropæisk ordning hvor man sikrer en

overvejende negativt selv om der ikke er opslutning bag beslutningsforslaget det kan jeg jo godt konstatere

dansk folkeparti og så vil jeg da også gerne

for at være meget imødekommende over for måske at lave en beretning

jeg håber da at udvalgsbehandlingen efterfølgende kan

være et konkurrenceparameter på den måde at det jo altså også kan være et positivt konkurrenceparameter der kan trække rejsende til det har jeg prøvet

danske lufthavne fordi forslaget jo altså går på at det er

flyrejsende i andre lande jamen det her kunne

for flyrejsende fra andre lande det kunne jo være som jeg siger at dem fra hamborg tager til billund fordi de får øje på at man i danmark

hvis et af flyselskaberne går konkurs og så kan det jo måske i

være med til at presse tingene igennem i andre lande det er en kendsgerning

jo også det man har konstateret i i den rapport som nu er er lavet af erhvervsministeriet og som det også fremgår af det følgebrev som ministeren har sendt ud sammen med rapporten og som jeg har refereret til flere gange at reglerne

og det har man også konstateret i branchen reglerne fungerer simpelt hen ikke og der er en hel række problemer som jo afspejler sig i jeg var inde på det at i to tusind og elleve var der sølle ethundrede og femogtyvetusind mennesker der havde købt en konkurssikring på trods af at den jo altså er obligatorisk

og femogtyvetusind der havde købt sådan en ud af elleve millioner

så er der virkelig et problem og hvorfor opstår det så ja der er jo et hav af forskellige udbudsmåder

også fremgår af de bemærkninger som vi har lavet

det foregår i forbindelse med billetkøbet det foregår umiddelbart efter billetkøbet det kan foregå via mail eller

eller andre ting det kan være via et opkald til et kontor eller

og det er brussels airlines som inkluderer det i prisen

så er der jo altså en lang række selskaber som står uden for ordningen og herunder jo altså norwegian

jo altså tilbydes på en fuldstændig uigennemskuelig måde og som sagt er der altså nogle der står helt uden for jeg har selv prøvet at være inde at se om jeg kunne finde

man have rigtig svært ved at finde at der udbydes de der konkurssikringer

cirka tres flyselskaber som beflyver danske lufthavne

treogtyvende vi har senere modtaget meldinger om at det måske er fem og tredive men det er i i omegnen

til fem og tredive selskaber som er registreret

jeg vil gerne gøre opmærksom på i forhold til noget af det som også

jo ikke kommet noget konkret resultat ud af det andet rapporten jo selvfølgelig remser op hvad der er fordele og ulemper

den der evige henvisning til eu

hvor langt man er kommet i eu i den meddelelse man har sendt ud fra kommissionen omkring passagerbeskyttelse i tilfælde af luftfartsselskabers luftfartsselskabers konkurs på side ti fremgår

samarbejde med lufttransportorganisationer i eu for at udforme frivillige ordninger

samarbejde med iata for at opmuntre til vedtagelse af en serviceniveauaftale opmuntre til mere

er der ikke ret meget konkret i og det er altså det niveau

kommissionen befinder sig på nu så jeg synes det er for nemt bare at henvise til at

komme i klemme fordi de jo altså ikke af forskellige årsager har tegnet den her

de problemer der er med at tusindvis af rejsende kom i klemme jeg tror jeg refererede tallene på et tidspunkt seks tusind fem hundrede af de rejsende på tidspunktet for konkursen var forsikrede

som som ikke var dækket det er da et problem og det må man da gøre noget ved

som om det så ikke var nok har vi så fået den her norwegiandom

fysisk salgskontor i danmark

at flybilletter i dag altovervejende sælges

nitten procent af alle sæder som flyver ud af danmark

deres rejsende det er efter vores mening en klar konkurrenceforvridning mellem selskaberne som opstår

med disse cirka elleve million rejsende giver det fem og halvtreds million kroner om året og det vil så tage nogle år at den fond der skal til for at modstå et antal konkurser hvert år

klart at i og med at ordningen bliver obligatorisk

er det nok i omegnen af en halv milliard

hvert fald hvis man

og der har vi klart åbnet op for at der måske kunne være en minimumsgrænse for mindre selskaber så de slipper

hvad ved vi det står helt åbent men der skal også være nogle sanktionsmuligheder og især når domstole og bøder ikke er nok

jo selvfølgelig være mulighed for at fratage

skal udfordre de der systemer for at sikre en tilstrækkelig forbrugerbeskyttelse vi foreslår også et fælles

vi har sagt at man måske kunne skelne mellem private

rejser og forretningsrejser men det er måske rigtigt

bliver mindre nødvendigt i og med at ordningen simpelt hen bliver

om ikke også ordningen skal omfatte rejsearrangørerne de har jo blandt andet selv gjort opmærksom på det er vi helt åbne for jeg tror det

der blandt andet gjorde opmærksom på det og det synes jeg er en fuldstændig relevant

her beslutningsforslag vil vi meget gerne lægge op til en diskussion lægge op til en udvalgsbehandling

form for beretning så vi ligesom herfra viser at vi gerne vil tage nogle initiativer og at vi ikke bare lader det stå ved en eller anden

til at at det må man klare i eu